betragter jeg tingets samtykke som givet

taletiden er

om offentlighed i forvaltningen

skal ses i lyset af ændringer i lov om offentlighed i forvaltningen og

ændringer som også skal ses i forbindelse med konsekvenser af l halvfems lovforslaget her om om offentlighed i forvaltningen bygger jo på et meget langvarigt og også grundigt og omfattende kommissionsarbejde regeringen nedsatte

en offentlighedskommission som barslede med en betænkning i slutningen af to tusind og ni og det lovforslag som her er

til behandling i folketinget af justitsministeren er i og for sig indeholdt i betænkningen fra offentlighedskommissionen og forslaget bygger i store træk

enedes om stort set i enighed den nuværende offentlighedslov bygger jo på en meget gammel lovgivning den første offentlighedslov vi fik her i landet går helt tilbage til nitten halvfjerds og den nuværende er senest revideret i nitten fem og firs og man må jo unægtelig sige at der er sket et og andet i vores samfund siden da det er der både i den måde som den offentlige sektor arbejder på i strukturerne

ved hele den tekniske udvikling ikke mindst den digitale udvikling som vores samfund har været igennem ja disse forhold berettiger jo i sig selv at man foretager en revision af offentlighedsloven sådan som regeringen har lagt op til offentlighedsloven og principperne bag den er jo uhyre vigtige elementer i et samfund som vores

på at der skal være åbenhed om måden der arbejdes på i den offentlige sektor der skal være indsigt i den offentlige sektors beslutninger

offentlighedsloven er jo i det hele taget en overordentlig vigtig lov ja man kan næsten sige en slags grundlov i forhold

føre demokratisk kontrol fra pressens side og også fra

med hvad der sker i den offentlige sektor disse grundlæggende principper videreføres i den grad i det forslag der her er til behandling man kan sige at principperne udvides og lovens anvendelsesområde udvides det synes vi er rigtig godt jeg kan pege på at offentlighedsloven fremadrettet ifølge forslaget også vil komme til at omfatte kommunernes landsforening og

omfatte statslige selskaber hvor der er mere end fem og halvfjerds pcts ejerandel den vil komme til at omfatte selskaber organisationer og institutioner som træffer afgørelser på vegne af staten en region eller en kommune og den vil komme til at omfatte selskaber

væsentlige samfundsinteresser i og med at ting er udliciteret til det pågældende selskab det synes vi er godt og rigtigt jeg vil også gerne pege på et vigtigt princip som stadfæstes i lovforslaget nemlig meroffentlighedsprincippet som skal ses i sammenhæng med at denne denne lovgivning lægger op til en liberalisering og i virkeligheden en udvidelse

der er for eksempel reglen om ministres kommunikation med folketingspolitikere som skal kunne undtages fra

offentlighed og vi tror det er fornuftigt at man har sådan en mulighed for at politikere ministre eller ordførere kan kommunikere sammen uden at det med det samme er underlagt

der er også reglen om at ministre i forhold til den såkaldte ministerbetjening og det lovforberedende arbejde ikke skal være omfattet af offentlighedsreglen

er sket en vældig udvikling de sidste tyve til fem og tyve år hvor det lovforberedende arbejde og ministerbetjeningen i gamle dage i den her forstand defineret

fem og firs jo ansås for at

er der nu mange andre kilder og samarbejdspartnere i det lovforberedende arbejde og i forhold til ministerbetjening der er direktorater og der er styrelser og der er det jo vigtigt at kommunikationen kan foregå på en måde så processen er kvalitativt optimal i det lovforberedende arbejde og i ministerbetjeningen det er vigtigt at man kan kommunikere frit her og at man ikke ligesom kommer til at hænge på en mellemregning som

at holde vand eller som ministeren ikke vil benytte sig af af politiske

at man her kan have en en fri informationsudveksling synspunktsudveksling uden at man bliver fanget

overbevist om at det vil være med til at kvalificere den politiske stillingtagen beslutningsgang og det er en naturlig konsekvens af den måde som den offentlige sektor har indrettet sig på de sidste

den digitale udvikling jo tilsiger

arbejde på den måde

indføre et særligt kodesprog for at kommunikere

så er det første offer i offentlighedsloven jo i virkeligheden offentligheden og det er der jo ikke nogen der har et ønske om så den begrænsning er yderst fornuftig vi ønsker fra mit partis side at

gennemgang af det her uhyre vigtige lovforslag og vi har også i venstre et stort ønske om at vi får en

gode tekniske gennemgange ovre hos justitsministeren om forslaget som unægtelig er meget teknisk og meget kompliceret vi ser frem til at vi i retsudvalget og måske også hos ministeren hvad ved jeg kan fortsætte disse drøftelser med henblik på at få en afklaring af de eventuelle udestående spørgsmål

som måske i virkeligheden mest er af forståelsesmæssig karakter hvad ved jeg sådan at vi kan få et bredt flertal

vedtagelsen af det her forslag det fortjener det fordi det er et principielt

i vores demokratiske samfund med folkestyre og en stor offentlig sektor

spillereglerne som de lægges til rette i det her

jeg vil også sige at de kræver

vi har en meget bred forståelse og enighed om det her iblandt folketingets partier med de ord vil jeg lægge op til fortsat konstruktive drøftelser om forslaget i udvalget og hos ministeren og tilsige det al mulig velvillig behandling som som det foreligger fra justitsministeren venstre kan støtte både

brugt tid på at sætte mig ind i det her og have været til

jeg så kan få et svar fra venstres ordfører hvorfor skal vi lave den her indskrænkning af offentligheden jeg er helt med på at samfundet har udviklet sig men hvorfor gør den udvikling at der skal ske en indskrænkning i mulighederne for aktindsigt

men når der skal være fornuft og sammenhæng i det jeg står

et bredt flertal og en konstruktiv proces så kan det jo heller ikke nytte noget at vi binder os fuldstændig fast på hvert et komma i lovforslaget

undskyld jeg er så fri formand men det kunne jo være at enhedslistens ordfører kunne lære en lille smule af den åbenhed og fremkommelighed

der er tale om seks og tyve helt konkrete udvidelser af offentlighedens adgang til den politiske og

her i danmark og så er der nogle ganske få konsekvensændringer som følge af den digitale udvikling og måden som den offentlige sektor ministerier styrelser og så videre har udviklet sig på i de sidste fem og tyve år og det synes jeg er ganske logisk intentionerne den overordnede tegning i det her forslag i forhold til den gamle

halvfjerds og revisionen i nitten fem og firs er overordnet set mere offentlighed

nogle formuleringer der gør at vi får mere offentlighed så det håber jeg at venstre vil være

at vi får en grundig behandling i retsudvalget jeg håber også vi kan få en ordentlig høring

det så er der skal til hvis vi skal sikre at lovforslaget faktisk

sikre mere offentlighed jeg vil gerne høre helt konkret om venstre mener at der har været konkrete eksempler

muligheden for aktindsigt i forhold til ministerbetjening i forhold til også forhandlinger mellem ministre og folketingsmedlemmer har venstre oplevet konkrete eksempler hvor det har været et problem med den offentlighedslov vi har i dag

at jeg skulle have indsigt i et eller andet sagsforløb i en sag som ikke har været offentliggjort og som altså ikke er blevet fundet om jeg så må sige så det så det kan jeg ikke

men jeg kan sagtens se for mig at den struktur der har udviklet sig i den statslige sektor i sig selv berettiger til en revision og at man man ændrer adgangen til offentlighed i forhold til til procedurerne

et så kvalificeret beslutningsgrundlag som som vi alle sammen ønsker hvis alle mulige mellemregninger mellem en styrelse og et ministerium er udsat for offentlighed

som overhovedet muligt det i sig selv

line barfod det kan så bekymre mig lidt at øjensynligt ingen kan svare på det spørgsmål

man alligevel vælger at ændre lovgivningen

til måske at gøre offentlighedslovens udkast mere åbent og mere liberalt kunne måske

en interesse i at bore længere ned i hvad begrundelserne er jeg må sige at

jeg godt være bekymret for om det bare ligesom

ender det med at folketinget vedtager det på et tidspunkt for det er jo som ordføreren siger

også i lovbehandlingen og ikke kun i de syv år

i høj grad ønsker en grundig og seriøs behandling af det her lovforslag jeg er helt enig i at det er en uhyre vigtig lovgivning

synes i og for sig også at man skulle tage at hæfte sig lidt ved alle de helt åbenlyse udvidelser af offentlighedens adgang til den offentlige sektors beslutningsproces som jo klart ligger i lovforslaget og som også er skitseret i de notater

vi har fået fra ministeriet i forbindelse med behandlingen af sagen der er seks og tyve helt konkrete punkter det synes jeg man skal

ganske få elementer hvor man kan sige at offentlighedens adgang indsnævres ikke i forhold til hvad der principielt var meningen i nitten halvfjerds og i nitten fem og firs men

i forhold til hvordan den digitale udvikling og den offentlige sektors strukturelle indretning har udviklet sig siden

fem og firs det skal ses i lyset af at vi alle sammen ønsker en så seriøs og grundig beslutningsgang i det politiske system som overhovedet muligt og at det er vanskeligt hvis

foretager den her ændring fordi der så er nogle oplysninger fra for eksempel styrelser og direktorater som ikke kommer fuldgyldigt med ind i beslutningsprocessen og man risikerer at der udvikles et alternativt kodesprog som ingen kan være

vores opfattelse måske er lidt forskellig

der er så mange udvidelser i loven selv om de antalsmæssigt måske kan være store

op til nye spørgsmål som vi så må bede justitsministeren

at det er svært at vide hvilke intentioner der var i nitten halvfjerds

jeg har læst debatterne og kommissionsrapporten fra

synes det er svært at se at der virkelig

niveau som jeg synes der lægges op til her

optimistisk i forhold til at vi kan samles bredt om

vedtage den her revision men men jeg

emil ammitzbøll kan stille det spørgsmål som han stiller her ja så er der jo brug for at

et spadestik dybere og at vi også

liberaliseringen som vi kan blive enige om at kalde det rent faktisk ligger i lovforslaget for jeg er ikke i tvivl om at den er der jeg er overbevist om at den liberalisering og

som snævrer tingene ind på grund af den anden struktur der har udviklet sig i den statslige sektor

som følge af at vi altså skal have en substantiel optimal ministerbetjening og

det her udkast så vi kan få et bredt forlig jeg håber at at den tone vil være den der bærer igennem når vi skal behandle det her lovforslag

at ordførerens brug af ordet kodesprog måske kunne være en forklaring

med et kodesprog i kommunikationen mellem folketingsmedlemmer og ministre at der nu er det her kodesprog så man derfor er nødt til at gå ind og regulere adgangen eller

men men jeg kan sagtens forestille mig at der kunne udvikles en form for kodesprog hvis det er sådan at

imellem og måske i det daglige samarbejdspartnere som er på

kunne udvikle sig en arbejdsform som enten begrænsede det man lagde frem eller som omtalte det i et andet og mindre klart sprog end jeg personlig synes må være det optimale og ønskelige hvis det var sådan at man risikerede at det man kommunikerede fra dag et inden der var taget politisk stilling til det og det var i en realitetsbehandlingsfase der blev underlagt

kunne jeg sagtens forestille mig at der kunne udvikles en form for kodesprog hos nogle ikke dikteret ikke autoriseret

at man begyndte at arbejde med en form for selvcensur og begge dele ville jo være yderst yderst uheldigt det er jeg overbevist om at fru meta fuglsang er helt enig med mig i

det ville være umådelig trist og der kan man jo altså sige

der vil det første offer for en misforstået offentlighedslovgivning være

og derfor synes jeg det er interessant at vide

om det her inden vi går i gang med at ændre en lovgivning som indskrænker offentligheden så det jeg hører er en bekymring om nogle tanker jeg er

sige konspirationsteorier omkring hvordan det kan

allerede nu en beskyttelse af det forberedende lovarbejde kan man sige sådan som offentlighedsloven er nu så hvad er

præcist der skal beskyttes mere end det der er i dag som begrunder at vi skal have de udvidelser hvis vi får svar på

en sag og et forløb på bordet som jeg ikke har kendskab til en sag og et forløb som som måske ikke er der eller som jeg i hvert fald ikke har kendskab til

der er heller ikke nogen der siger at her er er et problem

en autoriseret opfattelse af hvordan det er eller kunne udvikle sig

privat

og så er jeg ikke enig med fru meta fuglsang som siger at vi plejer at lovgive på basis af noget vi har erfaret der er sandelig mange eksempler på at vi lovgiver for at undgå

eller hvor vi lovgiver fordi vi kan forestille os eller forventer eller frygter et eller andet så den præmis fru meta fuglsang

bygger sit spørgsmål op på baggrund af er jeg

efterløn når man har siddet og diskuteret om den skulle fjernes og hvordan man skulle planlægge at man skulle lancere

vi behandler her offentlighedsloven

kommunernes landsforening og danske regioner

det andet er vi vel enige om kun er godt det

at vi om at vi sidder nogle stykker herinde folketinget og ministre som er toppen af det parlamentariske system og som har ekstremt stor indflydelse på hvad det er for nogle beslutninger der bliver truffet

udfylder de tillidsposter som vi er blevet betroet så skal der være mulighed for at der

deres politikere der er blevet fusket og lusket

lovforslag i virkeligheden kommer lige oven på de mange skandalesager der har rullet i

læse indenad i nogle af de her sætninger

for nogle udvidelser der i virkeligheden

vores stillingtagen til svarene er kommet

sagt vil jeg sige at vi ligesom venstres ordfører

det her ud fra en positiv indgangsvinkel vi vil gerne mødes vi vil gerne at vi i folketinget finder hinanden og at vi får skabt det rum vi har snakket om til de mange tekniske gennemgange og

det rum hvor man på en mere moderne måde kan sørge for at politikudvikling sker men hvor man samtidig ikke indskrænker pressens mulighed sådan at eventuelle skandalesager ikke kan afsløres

offentlig interesse det er § fire og tyve som handler om ministerbetjening § syv og tyve som er politikerparagraffen og § ni og tyve som handler om de faglige vurderinger i deres endelige form de her paragraffer hænger sammen og går man ind og kigger på

at

i sin tid lavede den seneste revidering af offentlighedsloven

et ministerium og hvis man havde en idé som man

ser virkeligheden ikke ud i dag i dag har mail erstattet den mundtlige kontakt vi sidder måske ikke længere lige ved siden af dem vi skal snakke sammen med måske sidder folk i en anden bygning

mulighed for aktindsigt det er der selv om det i virkeligheden

anliggende

skal kunne søges aktindsigt i noget hvis det aldrig har været ministerens intention at det var sådan det skulle være og hvis tingene er blevet rettet til tusind gange er der så mening i at en minister senere skal stå og forsvare

i forvejen er mulighed for at få aktindsigt i noget hvis det har en fagligt endelig form der synes jeg der er nogle ting der er værd at tale om

ministerbetjening så vil man eksempelvis kunne få skandalesager til at forsvinde

at intentionen med lovforslaget bestemt ikke er at det skal være muligt at få skandalesager til at forsvinde

finde sig i hvis de bliver bedt om at begå lovbrud eller hvis de ser at der er noget der

i dag sådan at de selv informerer journalister om at der her ville være noget der ville være en god idé

aktindsigt i hvis den mulighed forsvinder og man altså ikke længere kan sige at det er de og de papirer der skal

aktindsigt i fordi de ikke længere ville kunne frigives til aktindsigt så skabes der

bevidst i den her sag at tryk avler modtryk hvis man indskrænker ytringsfriheden for de offentligt ansatte på den måde som der kan være tale om synes jeg også at der er behov for at vi ser på det forslag som enhedslisten tidligere har fremsat og som den øvrige opposition har tilsluttet sig

for at forbedre offentligt ansattes ytringsfrihed

at at gå til pressen eller at få ting til at blive lækket og de medarbejdere skal selvfølgelig beskyttes

det er vigtigt at se på

hvordan man beskytter de offentligt ansatte så de har ret til at ytre sig ligesom jeg også

bredere mandat til at lave undersøgelseskommissioner

blive undersøgt hvordan folketinget kan rejse sager og hvordan pressen

der bliver behandlet

møde hinanden vi er indstillet på at det her arbejde må tage den tid det skal tage hellere gøre det grundigt end gøre det hurtigt vi har defineret meget tydeligt hvad det er for et rum vi taler om når vi siger at der skal være et

sagt at den demokratiske kontrol og pressens mulighed for indsigt heller ikke skal ødelægges på den bekostning så vi afventer de

de rigtig mange spørgsmål der er stillet og ser frem til de fortsatte forhandlinger og drøftelser og håber på at det vil lykkes folketinget

at drage spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed ind i debatten om

som socialdemokraterne og liberal alliance faktisk

så har vi dog være enige om at man skulle gøre noget for at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed og muligheder for at ytre sig så det synes jeg

de eksempler der har været på at man ikke har kunnet

arbejde ordentligt eller hvad ved jeg på grund af den åbenhed og offentlighed vi har i det

kommer hele vejen rundt når man på den måde kan favne fløjene herinde

folketinget står sammen om at forbedre deres muligheder og rettigheder

så det spørgsmål som fru line barfod for ganske kort tid siden

at man i ministeriet kan redegøre for

man mener er nødvendige i forhold til at man

forslag i alle detaljer men dog grundintentionen og flere af elementerne

ikke skal opstå misforståelser om det spørgsmål

set godt klar over jeg hørte bare

at det var noget man havde forståelse for

er ret og rimeligt at det første udkast til et eller andet skal ende med at være offentligt hvis det er noget der tidligt i processen er blevet afvist og fejet af bordet er det så længere relevant at en minister skal stilles til regnskab for hvad der er blevet udviklet et eller andet sted derfor synes jeg det er vigtigt at man kan se det arbejdsrum i virkeligheden som de politiske beslutninger bliver skabt i

jeg synes at man også som regering og som forvaltning

har man sidder ude i ministerierne og følt at man ikke har kunnet rådgive sin minister ordentligt har embedsfolket følt sig tynget af angsten for at de papirer som de udfærdiger vil blive udleveret til aktindsigt

de spørgsmål mangler vi stadig at få svar på

herre simon emil ammitzbøll nu også stillede til

har der været nogen eksempler

mødt nogen eksempler eller fra tidligere socialdemokratiske ministre

nogle ting man gerne ville gøre men som man ikke kunne

offentlighed det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål

i mener fru karen hækkerup også det kunne være fornuftigt at vi får en høring så man får en offentlig debat det har været lidt sjovt at

så der er behov for at få en offentlig debat og det kunne en høring i retsudvalget jo være med til så vil socialdemokraterne være indstillet på at at det prøver vi at få igennem i retsudvalget

inden et eventuelt kommende folketingsvalg så lad os prøve at gøre det hurtigt men herregud det er jo heller ikke værre end at hvis vi ikke når det

set også efter et valg og så kan man samle det op der men jeg vil

har sådan en afvejning af

forvaltningen det skal være sådan at man får aktindsigt det skal være sådan

skal indrømme at nogle af de argumenter

netop fordi vi måske ikke har fået nogle helt konkrete eksempler på

vi kan lave tænkte eksempler ja

væsentligt i forhold til om man så også ønsker den her ændring

som de gjorde for tredive eller fyrre år siden

også stor forståelse for jeg har også stor forståelse for at man selvfølgelig

hvorfor er det relevant for journalister at få udkastet til ministerens første pressemeddelelse det er jo ikke den der er gældende det er trods alt den man sender ud i sidste instans det er ministerens holdning og så kan

været lidt frem og tilbage om at ændre nogle ord og og sætninger men

mails man skriver meget via sms jeg skal ærligt indrømme

der er ingen tvivl det er et brev og havde jeg skrevet det i hånden puttet

sat et frimærke på og sendt det med posten

er en hurtig kommunikation og derfor skriver man nogle gange lidt hurtigt

også selv som almindelige folketingsmedlemmer opleve med nogle af de spørgsmål vi af og til

kommet med en udtalelse og der er folk der bliver vrede over det

vrede bemærkninger fordi det er hurtigt og nemt ikke desto mindre

opfatter jeg altså en mail som et brev så jeg synes i hvert fald det er meget meget vigtigt i forhold til den her lov at

hvor har konkrete problemer været

uden at der i øvrigt bliver mere lukket

bag dørene i det offentlige

sagt tidligere og jeg er også sikker på at ministeren egentlig er af samme mening nemlig at det er vigtigt

i retsudvalget i dag hvor vi skal vedtage en tidsplan jeg

ganske vist har vi stillet tres spørgsmål indtil nu men det plejer at være sådan at når man får svar så afføder det nødvendigvis nye spørgsmål og derfor kunne jeg godt forestille mig at den her sag kommer til at trække ud men jeg synes også det er vigtigt at understrege at skal man ændre på det her på noget som

også meget vigtigt for mig at understrege

meta fuglsang som ordfører for

forvaltningen og også de ændringer som er en konsekvens af det er en slags grundlov et helt afgørende fundament for det arbejde vi har

i et demokratisk samfund og derfor er det vigtigt at have en meget bred enighed om det så jeg vil tilslutte mig de tidligere ordførere som har sagt at det er vigtigt

i det omfang vi overhovedet kan nå til nogen form for enighed vi behandler jo egentlig her tre forslag under et med fokus på offentlighedsloven og det er også den jeg vil tage udgangspunkt i i i min tale princippet om offentlighed i forvaltningen

lov om offentlighed i forvaltningen er et helt grundlæggende princip for at få samfundet til at fungere en betingelse for at deltage i samfundsdemokratiet er at man kan finde ud af hvad det egentlig er der foregår at journalister og borgere kan søge aktindsigt og på den måde både få en viden

en kontrol med den administration den lovgivning der

når man skal holde øje med dem der forvalter magten

det banale spørgsmål for mange vil formentlig være jamen hvis det man gør er i orden hvis der er orden i eget hus hvad gør det så at

diskussion er jo vigtig når man skal begrunde hvorfor

aktindsigt formålet med loven her er jo at sikre lovgrundlaget for at få åbenhed i og demokratisk kontrol med den

noget af det allerførste der møder en når man læser det

der ligger her er jo at forslaget skal udbygge den nugældende lovgivnings princip om det altså udbygge princippet om åbenhed og indsigt

på de kommentarer der er kommet der er mange der har givet høringssvar er mange der har

det er vigtigt at følge med i de høringssvar der er kommet helt overordnet gælder det jo at hvis der ikke er

det kunne give bagslag på flere måder det vil betyde at åbenhed kan komme på en vilkårlig måde hvis nogen bryder ind i noget ved andre midler end åbenhed

komme med afsløringer og det er ikke ønskeligt adgangen til indsigten skal være en selvfølge samtidig med

samfundsdebatten om det der foregår

være en efterrationalisering om noget der er foregået

grundlag for en manglende tillid til magthaverne

hvis man ikke kan få lov at følge med i det det er også en mistillid som vi ikke har nogen som helst gavn af og som i hvert fald undergraver deltagelsen i demokratiet hvis der ikke er en vid adgang til aktindsigt i den offentlige sektor vil det også betyde at der er en del offentligt ansatte der vil kunne komme i klemme

ytringsfrihed har været debatteret her

enig i at det er en problemstilling vi skal være

vi har jo på den ene side i balancen åbenhed og den demokratiske kontrol og på den anden side har vi nogle vigtige hensyn hvor åbenheden må vige og hvor der er undtagelser fra åbenheden

også balancen mellem på den ene side åbenheden og på den anden side det rum til indledende arbejde og det kreative arbejde

den socialdemokratiske ordfører også allerede har været inde på

som vi skal diskutere og som det er vigtigt at få

den her lov færdig men ud over selve indholdet

diskutere tidsrum altså hvor længe

skal være åbenhed og lukkethed omkring ting og den tidsdimension synes jeg også det er vigtigt

når vi diskuterer hvad der skal ske med det her forslag

der er sket store ændringer af samfundet det gælder store ændringer

strukturerne i samfundet opbygning af ministerier og styrelser det gælder store ændringer i teknikken men det gælder faktisk også i de forventninger vi har til borgerinddragelse og forventninger til åbenhed så når vi kigger på hvad der er

de tekniske ting men også hvad forventningen i dag er til hvordan et demokrati skal kunne fungere

den side af balancen åbenhed og lukkethed også bliver inddraget når vi diskuterer det her færdigt der er god grund til at fokusere på de stramninger som der er lagt op til her der er meget god grund til det og ikke kun på de åbninger der er det der har været diskuteret i

først og fremmest udkastets § fire og tyve det

handler om ministerbetjening og som bestemmelsen umiddelbart læses vil der være tale om en meget vidtgående adgang til at lade dokumenter være undtaget fra aktindsigt det er sådan man umiddelbart læser det

kigger på det og det kan man også se på høringssvarene og på den debat der har været i det offentlige det er selvfølgelig en usikkerhed der er uacceptabel når vi skal vedtage

en usikkerhed om hvor meget

det her betyder hvor meget man kan lukke nederst udtrykket elastik i metermål har været brugt

§ fire og tyve og det er selvfølgelig

et udtryk man ikke må kunne bruge om lovgivning der skal være præcise rammer for hvad man kan undtage

som det har været nævnt tidligere allerede været stillet mange spørgsmål

til at få lavet de undersøgelser der skal til for at komme til bunds i det

kan forklare helt enkelt hvad så store indgreb betyder

få det igennem så vi skal diskutere hvad den

vi skal diskutere om det er en rimelig ændring og om den ændring der bliver lagt op til her er rimelig i forhold til de ændringer som vi kan

se i samfundet en af de andre store knaster der har været her har været spørgsmålet om kommunikationen mellem ministre og folketingsmedlemmer en af de ting der har været oppe i debatten her er jo spørgsmålet om at

forligsindgåelse i stedet for ved lovgivning og der kommer netop kommunikation mellem de forskellige

en løsning på hvordan vi på den ene side fastholder en åbenhed

hvordan vores lovgivning hvordan vores forlig bliver til og på den anden side

de her rum som vi snakker og der er en del spørgsmål som skal besvares i den sammenhæng

ændringerne i offentlighedsloven

har været fokus på der er den ændrede ordlyd en ordlyd som kan betyde indskrænkninger i forbindelse med de faglige vurderinger der indgår i sager

bekymringen er formuleret meget tydeligt i de høringssvar der ligger

spørgsmål som vi får nogle klare svar på og så må vi forholde os til om den ændring betyder en reel ændring eller om den ikke betyder en reel ændring og så prøve at få sat nogle ord på det der er en række udvidelser i det lovforslag der ligger og der er også nogle udvidelser som både

og som vi gerne vil have med det er spørgsmål om om der er flere der er omfattet af offentlighedsloven det er spørgsmål

søgning på databaseudtræk

ikke er en byttehandel man kan få tre forbedringer og så kan der laves tre stramninger men at vi skal se lovforslaget her som en helhed hvor det hænger sammen og den helhed håber jeg

får fat på undervejs i drøftelserne

her vil være at vi får den åbenhed omkring arbejdet at vi får de spørgsmål og svar

de tilsagn der bliver givet her fra talerstolen om at indgå konstruktivt i det og ikke låse sig fast på en bestemt position på nuværende tidspunkt

det her så vi kan få en debat om det og på den måde får det bedst mulige grundlag for at bevare en enighed i det danske folketing

er jo ved at være lidt gammel det er fem og tyve år siden den sidst blev revideret man kan sige at hvis det var et menneske var det jo ikke så gammelt men når vi taler lovgivning

i så mange år uden at der bliver set på om ikke der er behov for at man reviderer eller

eller tilpasser undervejs men netop på den baggrund og fordi

nedsatte man en kommission som skulle se på

kunne indrette og tilpasse offentlighedsloven bedre til nutidens og fremtidens behov for på den ene side at vi har mulighed for aktindsigt i hvad der foregår i den offentlige forvaltning og på den anden side

at den offentlige forvaltning kan fungere kommissionen her fik jo den ære og fornøjelse

har jeg nu alligevel den holdning

at ombudsmanden som i den grad er meget opmærksom på at den offentlige forvaltning skal være ordentligt

for den her kommission har fremlagt en betænkning en betænkning på hele to bind jeg kan ikke huske i mine tyve år i politik at vi tidligere har set betænkninger på hele to bind det her er så gennemarbejdet hver en sten er vendt i diskussionen og drøftelserne

meget tykt og digert værk som man har

splitte op i to bind men det skal så siges

det her i hele syv år en række interessenter en række eksperter

har forholdt sig til den lov vi har

fremadrettet offentlighedslov

hvad er det så regeringen har gjort har regeringen smidt de to betænkninger i skraldespanden og sagt det

vi fremsætter vores eget forslag nej regeringen har faktisk kopieret forslagene til de tre lovforslag vi i dag står og drøfter direkte fra betænkningen

et forslag til en ny tidssvarende offentlighedslov for meget er sket i den offentlige sektor og derfor er det nødvendigt med en ny lov der er hele strukturen i den måde man indretter den offentlige sektor på der er de arbejdsgange der er i den offentlige sektor men der er sandelig også det at det jo i stigende grad er et privat offentligt partnerskab hvor man samarbejder om ting hvor man lægger opgaver ud til private institutioner firmaer osv

muligheden for aktindsigt i hvad der foregår selvfølgelig følge med derud hvor opgaverne bliver varetaget

hele den teknologiske udvikling noget af det som man jo gør med med forslagene her er at man udvider muligheden for aktindsigt blandt andet

omfattet altså kl og regionerne

delvis offentligt ejede eller offentlige interessente

som træffer beslutninger på vegne af det offentlige altså uanset om det offentlige egentlig har del i den pågældende virksomhed eller institution

at hvis der bliver truffet afgørelser

en lang række steder hvor man sørger for at lukke op for mere offentlighed om vi så skal diskutere om antallet seks og tyve er

nogle af de steder hvor man giver mere offentlighed nu

det ligesom skrevet ned at sådan er det så man ikke i den offentlige forvaltning

men at man har en lovgivning som er ret præcis på det her punkt som konservativ ønsker jeg at der er gennemsigtighed og åbenhed om det der sker i hele den offentlige sektor som borgere som skatteydere har

i et frit og demokratisk land som danmark

skal der naturligvis være offentlighed om den offentlige sektor og åbenhed også selv om der kommer de såkaldte skandalesager skulle der være noget der er gået galt i den offentlige sektor så lad os få det frem i offentligheden det er i alles interesse

begås fejl ja men så lad os få det frem lad os få det vendt

få rettet op på fejlene så vi kan komme videre

personfølsomme oplysninger

selvfølgelig ikke have så meget offentlighed at det krænker den personlige frihed hos borgerne her i landet så det er ikke omkring borgerne det er mere omkring de processer der er i det offentlige

er for beslutninger der bliver truffet hvad grunden er til at man træffer de beslutninger som man træffer

offentlighed om alt af relevans i forhold til offentligheden samtidig med at det også skal være muligt for for

en minister at diskutere med politikere uden at offentligheden kan kigge med der må og skal være plads til interne drøftelser interne sonderinger uden aktindsigt for det giver en fri meningsudveksling inden der træffes afgørelse eller fremsættes lovforslag

dermed er det mere end noget andet med til at sikre kvaliteten i de afgørelser der bliver truffet og i de lovforslag der bliver fremsat fordi man har muligheden for frit at diskutere noget man har lov til at komme med dumme ideer og sige prøv at høre jeg har en idé sådan

hvis det var sådan at der var agtindsigt i alt hvad vi som politikere går og tænker så ville vi blive hæmmet og begrænset ganske betragteligt for så ville man altid når man vågnede om morgenen være nødt til at indstille sig på hele dagen kun at opføre sig hundrede procent korrekt

det godt at der er en undtagelse her men alt relevant materiale skal som sagt lægges frem og al faktuel information

den balance der skal være mellem offentlighed på den ene side og beslutningsdygtighed

rammer meget præcist lige der hvor det skal være hvorfor skulle de ikke også gøre det der er jo tale om at der ligger et syv

en kommission har siddet i syv år og drøftet og drøftet og

nået frem til nogle forslag som er de forslag vi står og drøfter her i dag jeg ved godt at der

nogle enkelte paragraffer har været lidt uenighed

paragraf som har været drøftet rigtig meget her i dag nemlig § fire og tyve altså ministerbetjeningningsparagraffen var der fuldstændig enighed om i udvalget fuldstændig enighed

det er sådan noget man godt kan tage med synes jeg i det videre arbejde men vi er også fra konservativ side meget interesseret i og indstillet på

love vi behandler her i dag er noget tung lovgivning også fordi det har meget stor betydning for hvordan fremtiden kommer til at se ud

til den offentlige sektors ageren og muligheder

have aktindsigt i og følge med i der sker i den offentlige forvaltning

at når nu nogle rigtig kloge mennesker

alle parter og interessenter har drøftet det her i syv år

er jo stadig væk sådan at det er folketinget der skal vedtage de her love og derfor skal vi vide hvad det er vi vedtager når vi når frem til en tredje behandling

vi er fra konservativ side indstillet på at det skal tage den tid det må tage i forhold til om der skal være

det radikale venstre og sf

ikke bare i udvalget men sådan lidt mere i offentligheden og få nogle

nogle af de kritiske røster så er vi selvfølgelig indstillet på

det store spørgsmål som

at lave den indskrænkning i offentlighedens indsigt og

få svar på i offentlighedskommissionen

der trods alt adskillige af deltagerne der har sagt at de ikke

på en eller anden måde har fået det svar som vi andre ikke har kunnet få og som man i

gør sig gældende er jo at den offentlige forvaltning den offentlige sektor har gennemgået forandringer over år

jo ikke sådan at en minister sidder med sine embedsmænd i sit ministerium

det kun der kommunikationen foregår i dag er

opgaver lagt ud i styrelser direktorater og alle mulige andre steder og når så ministeren skal have en vurdering eller

jo derfra informationerne kommer men idet det er to forskellige matrikelnumre

det var der ikke i gamle dage for der sad man ved det samme skrivebord om jeg så må sige det gør man ikke længere i dag

alene den fysiske indretning af den offentlige sektor har bevirket at det er nødvendigt med en ny lovgivning hvor man kan sige at der bliver strammet op jo men ikke strammet mere

hverken er mere eller mindre det er en tilpasning til de fysiske forudsætninger for den offentlige forvaltning som den er i dag

at man laver den her indskrænkning

hvad er det helt konkret for nogen

der ikke bliver til virkelighed på grund af den lov om offentlighed som vi har i dag

er noget problem de kan sagtens være kreative sådan som loven er i dag så hvad er det helt konkret

og de ændringer man lavede for fem og tyve år siden der er intentionerne om hvad

er aktindsigt i de samme i det her lovforslag når det ser ud som om

indholdsmæssigt og intentionsmæssigt er det det samme

jeg er ret afslappet over for den bestemmelse

ikke stå og ryste konkrete eksempler ud af ærmet her

i tanke om nogen ved første behandling er det jo sådan en mere principiel drøftelse af forslag og den principielle holdning til de her forslag

er at det konservative folkeparti støtter forslagene

antallet af sider og antallet af år

konkrete

nej man kunne heller ikke lige komme med et eksempel og så videre det er

nu er lovforslaget her og så kan vi vel lige så godt vedtage det agtigt fordi det

står meget uklart når man ikke har nogen

hvor nogen har tænkt skulle vi lige lave nogle ændringer i den her lov

man på bagsiden af et stykke brugt madpapir lige skrevet ned hvordan man syntes det skulle være i fremtiden

gennemarbejdet materiale forud for at vi som folketingsmedlemmer har fået det præsenteret

ikke tale om lovsjusk som der jo nogle gange er beskyldninger om

også lovsjusk og så vedtager man noget som man dybest set ikke ved hvad konsekvenserne

er rimeligt forstået på den måde at bevæggrundene for at lave ændringerne har jeg skitseret

gjort tre gange

lig på bordet før man finder ud af at man vil have et forbud mod at vi slår hinanden ihjel man behøver ikke have konkrete eksempler for at forestille sig at det er nødvendigt med nogle spilleregler

nødvendigheden af at vi har spilleregler er til stede nødvendigheden af at man har muligheden for aktindsigt skal være der og er der men der må også være nogle begrænsninger det må være sådan at hvis herre simon emil ammitzbøll

foregå uden at offentligheden skal have aktindsigt i det bagefter og så måske sidde og dissekere

de på det tidspunkt havde den holdning men så to dage senere havde en anden holdning det er ikke frugtbart for

tænkte eksempler og det er jo altid underholdende men konkrete eksempler

stadig mangler selvfølgelig skal der være en lovgivning og

set ikke uenige om men i liberal alliance var vi lovligt undskyldt både i

fem og firs for ikke at have stemt for men

når man ændrer en lov

det må være meget logisk at man siger hvad det konkret

men jeg synes bare vi skal passe utrolig meget på den åbenhedstradition

tillade mig at være meget skeptisk over for nogle af de indskrænkninger der er og som man ikke ønsker

fordi man har en fornemmelse af noget altså nu har jeg

blandt andet er den it teknologiske udvikling

har mange offentlige opgaver der bliver varetaget ude i private virksomheder og det havde man ikke i gamle dage der er en lang række ændringer i vores samfund som nødvendiggør de lovændringer vi laver her uden at man behøver have nogle konkrete eksempler på en eller anden sag hvor det gjorde sig gældende

hvad folketingsmedlemmer for eksempel kommunikerer med en minister

indfører vi tankekontrol i det her land og det kan jeg ikke se at herre simon emil ammitzbøll

det der ville ske hvis ikke man kan få lov til at drøfte ting uden at der skal

går igen i de spørgsmål der bliver rejst her

virksomheder udfører arbejde som det offentlige

at man føler sig hæmmet når man går på arbejde og

man skal lukke den her kommunikation mellem ministre og folketingsmedlemmer så spørgsmålet er

går på arbejde i folketinget og føler sig hæmmet og ikke vil sige det hele fordi man risikerer aktindsigt for det

konkrete eksempler eller begrundelser i forbindelse med arbejdet så

føler ordføreren sig hæmmet i sit arbejde af at man kan kigge på

den der skal svare det bliver trivielt for

bevågenhed omkring det der foregår i den offentlige forvaltning

skiftet karakter over årene

ud af det så det er også den måde der arbejdes på jeg føler mig ikke hæmmet som sådan men jeg tænker da

hvad det er jeg skriver når jeg sender mails rundt til folk

ved at der kan være aktindsigt i det

det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt jeg synes det skal være muligt for os som mennesker som politikere som medlemmer af folketinget at vi kan drøfte ting frit uden at hele danmark skal sidde og følge med i ens tanker for ellers bliver man med tiden hæmmet i sin tankevirksomhed for så er det kun meget velovervejede tanker man

af folketinget der lige nu rejser præcis den debat altså

fra de yderste liberalister til de yderste socialister har den holdning jo jo

der skal også sættes mikrofoner op på gangene

hvis vi taler om tingene i stedet for at skrive til hinanden

være aktindsigt i det eller hvad nej selvfølgelig skal der ikke

at det under arbejdet med lovforslaget

og skriver på mails i hvert fald

er som er indholdet i ordførerens tale her er jo spørgsmålet om at

rapporter der er blevet arbejdet med det i syv år jeg håber at vi er enige om at det der foregår i folketinget når vi diskuterer det er en politisk proces hvor man har nogle politiske holdninger til hvad der skal være muligt og ikke muligt der er det selvfølgelig

en politisk proces hvor der ikke er et endeligt svar som er det fornuftige

hvor meget offentlighed der skal være eller ikke skal være

så den politiske proces er startet

i kommunikationen mellem ministre og folketingsmedlemmer der er kommissionen ikke enige

der har jeg som folketingsmedlem den opfattelse at der

hvis man virkelig tænker tanken til ende

aktindsigt i det men hvis jeg har talt med ministeren om præcis det samme

aktindsigt i al kommunikation mellem folketingsmedlemmer og ministre så skal alt hvad der kommer ud af min mund

det der er konsekvensen af det hvis man virkelig skulle tænke den tanke til ende som fru meta fuglsang er i gang med

så kan alle jo høre hvor absurd det er selvfølgelig skal man have lov til at drøfte ting

med en kommentar nemlig at slå fast

fra venstres side som jeg også nævnte i min ordførertale er helt helt indstillet på

den her lovgivning og at det er

om lovforslaget det synes jeg er yderst fornuftigt og rigtigt og derfor vil jeg bare gerne på denne måde tilkendegive at det er et ønske som venstre bakker op om så vil jeg

interesse i en fælles forståelse af

rækkevidden af de paragraffer vi diskuterer

tror jeg i virkeligheden ikke vi er så uenige om den måde paragrafferne

der kan godt være behov for at det bliver præciseret og det kunne meget vel være ved en høring eller på anden måde hvor vi hvor vi

nogle af de kloge mennesker og os som måske også

vi til sin tid når frem til en tredje behandling

betænkning hvor vi politikere folketinget tilkendegiver

eller en anden paragraf hvor der kan være lidt

bidrage til at vi har det samme udgangspunkt

egentlig ikke behøver at være uenige om det er min opfattelse

er jo rigtigt at ministerierne

ikke omfattet af den samme aktindsigt som for eksempel beskæftigelsesministeriet som bruger styrelser og så videre

spørge ordføreren for det fremstår jo som om

ordføreren sandsynligvis ikke svare på

om der i den nuværende offentlighedslov

for eksempel beskæftigelsesministeriet som bruger styrelser osv frem for i justitsministeriet som

men hvis man skal læse den nuværende lovs bogstaver fuldstændig

er der i princippet aktindsigt når et stykke papir går fra en styrelse og ind i et ministerium at man så

ligesom været anerkendelse af at det er

vi jo ude i at man man laver sin egen dagligdag sin egen virkelighed

ikke rigtig nogen der protesterer over det men dybest set hvis vi spolede tilbage og

det er derfor det er vigtigt med den her lovgivning

intentionsmæssigt er

forandringer det er bare en anden måde at skrive paragraffen på så det indretter sig efter nutidens og fremtidens måde at indrette den

mening man kan så måske modsat hævde at

er blevet overholdt i de sidste mange år i forhold til aktindsigt det er så en anden debat

den her behandling af lovforslaget hvordan har tingene fungeret i praksis hvad står der i loven er det en tilretning er det noget der vil have en betydning det

breve er sådan noget man arkiverer i mapper

at han i hvert fald er begrænset i sit arbejde i forhold til at de så skulle være

at vores mailkorrespondance er noget der kan komme frem jeg ved godt at vi som folketingsmedlemmer skal spørge men de ligger arkiveret i ministerierne og så bliver man spurgt om vi er interesseret

det her det er også det jeg hører af debatten selv om der kan være lidt diskussion om rækkevidden af nogle af paragrafferne

en fælles intention i folketinget om der selvfølgelig skal være aktindsigt i den offentlige forvaltning man skal vide hvad der foregår dybest set hvad

vi bruger skatteydernes penge til hvad er det for nogle konklusioner der bliver

bliver truffet og hvorfor gjorde man det man gjorde men der

være det hensyn at det som er irrelevant i forhold til offentligheden

kan man friholde for aktindsigt i hvert fald det der er personfølsomme oplysninger så jeg tror

jeg tror dybest set at vi er enige om det mål vi ønsker at ramme spørgsmålet er så bare om vi i den proces der skal være fra nu af og frem til tredjebehandlingen kan blive enige om hvordan paragrafferne skal læses og det må vi jo

stille det helt præcist igen

tre andre partier er uenige med flertallet om en bestemt paragraf så fred være med det men vi skal i hvert fald vide hvad det er vi i givet fald er uenige om jeg fornemmer at der i øjeblikket er lidt usikkerhed om hvad det egentlig er uenige om

være nogle folk som kan bidrage med noget det skal også være dem der er kritiske for der er jo en eller to som har ytret sig kritisk har jeg hørt

det er ikke mange men det er dog kvalificerede mennesker

jeg synes det er vigtigt at de også får lov til at ytre sig de

få den diskussion og så kan vi måske finde ud af

det er nogle meget meget vigtige lovforslag som vi nu skal til at behandle og at de skal behandles samlet og offentlighed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning er en af grundpillerne i det danske demokrati i den forbindelse kan vi

at der nu fremlægges et forslag til en helt ny og gennemarbejdet offentlighedslov og som vi allerede har hørt

på baggrund af et meget meget omfattende og meget meget langvarigt kommissionsarbejde syv år er der blevet brugt og jeg tænker i mit stille sind at når de har brugt syv år skal vi da i hvert fald ikke have travlt

kan borgerne og journalisterne kontrollere magthaverne og det er naturligvis vigtigt for den enkelte borger som kommer i kontakt med den offentlige forvaltning et utal af gange i løbet af livet

folketinget er offentlighedsprincippet rigtig centralt mediernes aktindsigt kan nemlig være med til at vise hvordan vores beslutninger virker i praksis og folketinget kan få indsigt i om regeringen udøver magten på ordentlig vis i det radikale venstre

der selvfølgelig skal være et modhensyn til princippet om offentlighed men efter vores opfattelse

til før udgangspunktet om offentlighed skal fraviges ingen tvivl om det

må vi også erkende at der er elementer i l halvfems som det radikale venstre ikke kan bakke

det handler også om som stort set

tolkning der er omkring l halvfems og her tænker jeg primært på den nye § fire og tyve som forhindrer aktindsigt i dokumenter som indgår i en ministerbetjening

§ ni og tyve som forhindrer aktindsigt i visse visse faglige vurderinger den første bestemmelse § fire og tyve betyder at en lang række centrale dokumenter som pt er offentlige fordi de udveksles mellem forskellige myndigheder

til at holdes hemmelige med henvisning til at de indgår i en ministerbetjening den anden bestemmelse betyder at faglige vurderinger

den endelige form men

vi altså også blevet lovet at blive klogere på det i den nærmeste fremtid vi mener imidlertid at det er vigtigt at både politikerne og offentligheden kan tage stilling til politiske initiativer på baggrund af de faglige præmisser i de mere kontroversielle sager skal det også være synligt hvis den faglige ekspertise er blevet siddet overhørig eller hvis der på uacceptabel måde er foretaget politiske rettelser i de faglige vurderinger

alle har været inde på det men i går fik vi at vide at det ville der

og jeg er helt sikker på at de konkrete eksempler vil kvalificere forhandlingerne i den nærmeste fremtid

man kan vel helt klart glæde sig over en ting og det er at vi alle sammen er enige om

styr på den lange række af tvivlspørgsmål

vi ser på den baggrund frem til at modtage ministerens besvarelse af udvalgets utallige

får afholdt en eksperthøring som folketinget selvfølgelig er medvirkende til og jeg kan kun glæde mig over at vi har fået et

men undtagelserne skal efter vores opfattelse være snævre og med den nuværende formulering særlig omkring

for fortrolig rådgivning på bekostning af kontrollen med og tilliden til forvaltningen

meget meget fin gennemgang af processen i går og

for meget åbenhed i den spæde start når et forslag og en idé fødes men igen hvor lang tid varer den spæde start er der et tidsparameter hvor mange eksempler på aktindsigt har der været

de mange kritiske høringssvar over for netop de her bestemmelser bekræfter os i vores opfattelse særlig interessant synes jeg at kritikken fra djøf

selv djøf mener at lovforslagets indskrænkninger på det her punkt er kritisable og kan skabe mistillid til systemet synes jeg helt klart

de sidste syv år i kommissionen og selv om vores kritik af enkelte aspekter har fyldt

del gode og positive initiativer

man bare kan angive et tema ved anmodning om aktindsigt og jo rigtig godt og forsøget med åbne postlister ser vi også rigtig

resultaterne af hvordan det forløber

på den baggrund meget meget glade for at ministeren har signaleret åbenhed

klogere på hvor snittet skal være

at få svar på de utallige spørgsmål der er blevet stillet efter vores opfattelse

så central lov som den eksisterende offentlighedslov

har hørt ikke er blevet grundlæggende ændret siden nitten fem og firs

meget meget væsentlig del af et demokrati

få styrket vores demokrati få styrket offentligheden danmark er i forvejen når man sammenligner med demokratiske lande et land der har en meget lukket tradition der er meget mindre offentlighed på mange områder i danmark end i flere andre lande og vi har jo jævnligt oplevet den absurde situation

væsentlige dokumenter omkring danmarks fortid ved at spørge i usa i stedet for i i danmark og der

så jeg mener i den grad at behov for at se på hvordan vi styrker offentligheden og offentlighedens adgang i danmark

jeg er også helt enig i at der er sket en udvikling i samfundet

de sidste mange år som nødvendiggør at vi får revideret

offentlige opgaver bliver udført af private selskaber

ved at udvide adgangen til offentlighed og

som kan resultere i at der bliver mindre offentlighed jeg synes det er afgørende at vi får sikret at de ændringer vi laver alle sammen betyder mere offentlighed at vi får sikret at det faktisk er muligt at få indsigt i hvad det egentlig er der foregår lovforslaget

i praksis men som man nu får lovfæstet er selvfølgelig fint

i loven og se hvad det egentlig

offentlighed og aktindsigt omkring

postlister men vi forstår ikke hvorfor det er nødvendigt med endnu et forsøg

som jo er væsentlige hvis man gerne vil vide hvad det er for nogle dokumenter man skal have aktindsigt i så er det jo vigtigt at kunne se postlisterne om

for nogle dokumenter der overhovedet eksisterer derfor synes vi at det er noget af det vi også skal kigge på

det store spørgsmål jeg stadig står tilbage med er hvorfor

vi får er at det er udviklingen ændringerne i samfundet ændringerne i forvaltningsstrukturen der gør det men jeg har stadig ikke

der kan opstå situationer der forhindrer at man får lavet de gode udspil man vil der bliver sagt at

kan være faglige vurderinger som man får tilsendt

man så vælger ikke at følge

jeg har svært ved at se at det skulle give problemer med at sikre at vi får en ordentlig lovgivning at man kan risikere at det bliver offentligt at der har været en faglig indstilling som man ikke har fulgt vi

er bedst fordi man er bange for at der kommer noget offentligt frem der skulle vise at der havde været fagfolk der pegede på noget andet det synes jeg at vi har brug for at få diskuteret grundigt igennem som jeg har sagt under de korte bemærkninger

jo det har været lidt mærkeligt at vi har haft en kommission der skulle se på hvordan vi får mere offentlighed som selv har arbejdet fuldstændig lukket jeg mener der er behov for at vi får en god offentlig debat

faktisk har en lang række spørgsmål og kommentarer

så meget op om det der er kommet blandt andet har vi jo fået en henvendelse fra danske mediers forum der rejser en lang række spørgsmål til det lovforslag der nu ligger selv om de selv har siddet i kommissionen det mener jeg er et stort behov for at vi får diskuteret nærmere igennem

er et behov for at vi får en høring

som er nogle af dem der virkelig bruger aktindsigten

store skandalesager gennem de sidste mange år og som blandt andet har lavet bogen om ministerbetjening hvor de gennemgår nogle af de dokumenter i de store skandalesager og

ikke være aktindsigt i hvis dette lovforslag

med at sikre embedsmændenes og de offentligt ansattes ytringsfrihed

foregår i dag er jo at når der er offentligt ansatte som bliver bekendt med at der er et problem

der mange af dem der ikke har lyst til at stå frem fordi de godt ved at det kan betyde at de risikerer at blive fyret

andre sanktioner så kan de i dag ringe til en journalist og sige måske skulle du søge aktindsigt i de og de dokumenter

der er nogle sager som vi ikke får kendskab til men som offentligheden burde få kendskab til fordi der er problemer og det giver altså nogle situationer som vi ikke ønsker at have i et demokrati

vi ønsker at offentligt ansatte skal kunne komme med den viden de har vi ønsker det skal blive afsløret hvis der foregår skandalesager vi ønsker

der foregår en ulovlig forvaltning vi ønsker det bliver afsløret

nogle ting der bliver holdt skjult for offentligheden som skulle være offentligt tilgængelige som skulle indgå i den offentlige debat

afgørende at vi får den her debat om hvordan

en formulering af paragrafferne som sikrer at vi får den offentlighed som sikrer at vi får den aktindsigt alle er enige

man skal have nogle muligheder for politiske drøftelser uden at der er en mikrofon i lokalet under de

drøftelser men betyder det at man ikke kan

i dokumenter jeg har deltaget i masser af politiske forhandlinger mellem folketingspolitikere og ministre

jeg aldrig blevet præsenteret for og derfor undrer det mig at man nu pludselig kommer og siger at det er et problem i praksis

derfor bliver nødt til at ændre loven hvis man virkelig mener

man i hvert fald komme og sige hvad det så er for en type dokumenter man mener problem

styrelser og ministerier eller mellem ministerier fordi man er bange for at offentligheden får adgang til dem

mere offentlighed mere aktindsigtsadgang end vi har i dag jamen så må vi jo få formuleret paragrafferne så

det afgørende at vi får ordentlig tid til grundige drøftelser og får det ordentligt belyst

forbuddet mod aktindsigt i kalendere til også at omfatte kommuner og borgmestre og jeg vil sige

en kalender skal være undtaget fra aktindsigt enhedslisten var jo også klart imod da man fjernede aktindsigten i ministerkalendere fordi vi absolut ikke kan se hvorfor de skal være undtaget fra aktindsigt og det kan vi altså heller ikke i forhold til

borgmestres kalendere vi synes det er meget fornuftigt at borgerne har en mulighed for at se hvad det egentlig er tiden bliver brugt på har en mulighed for at se

deltager i og så videre og selvfølgelig kan man undtage private aftaler der er ingen grund til at man skal undtage hele kalenderen fra aktindsigt fordi der måske indimellem kan være en sygehusaftale eller andet som man ikke ønsker der skal være aktindsigt i det kan man i forvejen undtage så vi har meget svært ved at se begrundelsen for de indskrænkninger af

der ligger i lovforslaget men er selvfølgelig meget positive over for de forbedringer der ligger og håber vi får en konstruktiv proces

og det inkarnerer vel opfattelsen af enevældens statsopfattelse heldigvis er meget sket også i danmark siden vi kom af med enevælden med grundloven i atten ni og fyrre

demokratiseret vores samfund siden blandt andet med grundloven for åbenhed og offentlighed nemlig

forvaltningen som vi fik den første dag i nitten halvfjerds

fem og firs begge gange med det sigte at skabe mere åbenhed om de processer der foregår i den offentlige forvaltning begge gange blev de vedtaget under borgerlige regeringer med konservative justitsministre

knud thestrup og erik ninn hansen hvis vi skal være konkrete

i nitten halvfjerds

fem og firs personligt har jeg været inde at læse lovbehandlingerne

vi håber vi på et senere tidspunkt hvis det her går godt kan åbne endnu mere

flot det var jo sådan tidligere siden stauning første gang

parenteser i en lang socialdemokratisk historie og det var måske en af årsagerne til at borgerlige regeringer skyndte sig at åbne statsapparatet op når de havde chancen når de havde magten ninn hansen kunne jo ikke i nitten fem og firs vide at poul schlüter ville blive den næstlængstsiddende statsminister i det tyvende århundrede der kunne man stadig tro at det bare var endnu en parentes

nu har vi jo heldigvis længere perioder med borgerlige regeringer

ikke utilfredse med i liberal alliance

men vi kunne godt ønske os at der var nogle der en gang imellem fik magten som kun fik den til låns og derfor alene havde åbenhedsfokuset når vi skulle diskutere dette

der er mange elementer i de

vi behandler i dag der er mange diskussioner i forhold til

er frygteligt og dårligt det er ikke det jeg prøver at sige men som fru line barfod også var inde på

i virkeligheden bare beskriver hvordan man har sørget for at praksis er i forvejen

at den praksis der er fastlagt også bliver fulgt fremadrettet men om det er en egentlig forbedring kan man jo diskutere til gengæld er der hele spørgsmålet om § fire og tyve og § ni og tyve altså

spørgsmålet om ministerbetjening og spørgsmålet om dokumenter i deres endelige form

liberal alliance er skeptisk over

for ministerbetjening

reviderede loven

kan forholde sig til når vi vedtager

mailkorrespondance for folketingsmedlemmer

jeg blev lidt overrasket over den konservative ordførers herre tom behnkes udlægning

der oplever at de har store problemer med at sende mail til hinanden

har været så heldige at blive udnævnt af statsministeren til en ministerpost jeg har ikke oplevet det men hvis det er et problem synes jeg da at vi skal

hovedbegrundelsen for de konkrete ændringer der

for ministrene for departementerne for ministerierne men hvad med borgerne hvad med vælgerne hvad med skatteyderne det er vel sådan set dem

hvad det er den offentlige forvaltning laver

og derfor er det vigtigt for os

kan få stor indsigt i hvad det er der foregår

de kan vide om de har lyst til at genvælge de politikere der har truffet de beslutninger

er kommet ny teknologi der er mange ministerier der har udlagt arbejdet i diverse styrelser

vi har fået en forvaltningsreform i forgårs når man diskuterer det her altså for de fleste ministeriers vedkommende måske med enkelte undtagelser heriblandt justitsministeriet

konkrete eksempler på de problemer det

vi har spurgt igen og igen

jeg er glad for at der er bred opbakning hele vejen rundt til at vi kan få en ordentlig

der er gået syv år og det er lang tid

og tolv år fra man gik i gang med den første offentlighedslov og den reviderede offentlighedslov

fem og firs kom loven

tid det er så ikke fordi jeg siger at det skal tage fem eller syv år

jeg lægger bare op til

mange tvivlsspørgsmål der er både tvivlsspørgsmål om hvad

tvivlsspørgsmål om nogle af intentionerne

på den baggrund vil jeg sige at liberal alliance

et rum for ministerbetjening

set positive over for

formuleringer der er i det nuværende lovudkast men hvis man kan få ændret på

offentligt ansattes ytringsfrihed som jeg hørte flere af ordførerne være inde på

at man kan finde et balancepunkt hvor også vi

at der ikke er nogen tvivl om at vi med

hvis ikke der bliver forandringer

er villige til at indgå i en dialog om hvordan man så

rigtig god og konstruktiv debat og også for synes jeg en positiv modtagelse af de tre lovforslag som vi behandler her

konstaterer at der er flertal for at gennemføre det men jeg

der er en positiv opbakning til at vi skal lave en modernisering af vores offentlighedslov og gennemføre den nødvendige følgelovgivning og jeg synes også

konstruktiv og en saglig tone

som lover godt for det udvalgsarbejde og de forhandlinger vi

de kommende uger om lovforslagene

at der er behov for en modernisering

sådan set er at vi skal videreføre og vi skal udbygge det grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning i danmark og samtidig tilpasse loven til nutidens ændrede samfundsforhold loven indeholder seks og tyve elementer der kan siges at udbygge åbenhedsprincippet og fem elementer som kan siges at begrænse det princip det er lidt forenklet sat op

begrænse men jeg siger det for at understrege at debatten her selvfølgelig meget drejer sig om kan man sige de

hvor der sker nogle begrænsninger

som flere af ordførerne også retfærdigvis har været inde på

også er en række åbninger i den modernisering der lægges op til

ses i sammenhæng med at offentlighedsloven

understøtter formål der er væsentlige og fundamentale netop i et moderne og demokratisk samfund som det danske offentlighedsloven understøtter vores ytringsfrihed og vores informationsfrihed og hører sådan set til grundstenene i

som jeg håber ordførerne

konservativ

men det har også noget at gøre med at forandre for at bevare de værdier det skal man gøre en gang imellem det er i hvert fald noget vi i mit parti taler meget om det er er sådan set en meget god illustration af det der skal til her vi har bygget et moderne demokrati

et demokrati hvor der er åbenhed transparens gennemsigtighed i vores forvaltning

omstændighederne ændrer sig at vi så skaber forandringer der kan sikre at vi fortsat kan have den gennemsigtighed og de værdier der ligger netop i offentlighedsloven

lyset af at det samfund vi i dag lever i på en lang række områder

nitten fem og firs hvor den gældende offentlighedslov blev til ikke mindst spiller den digitale kommunikation en helt anden rolle i nutidens samfund desuden har det offentlige i videre omfang end tilfældet var i nitten fem og firs henlagt opgaver af offentlige karakter til institutioner der bliver drevet i selskabsform og som den nugældende offentlighedslov ikke finder anvendelse på derudover er der siden

fem og firs blandt andet sket betydelige ændringer i centraladministrationens samarbejdsstrukturer der blandt andet har medført en øget inddragelse af direktorater og styrelser i behandlingen af de ministerrelaterede opgaver og i sekretariatsbetjeningen af ministrene

opgaver blev tidligere i meget vidt omfang alene varetaget af ministeriernes departementer det er på den baggrund og i lyset af offentlighedslovens store principielle og praktiske betydning for det danske samfund min opfattelse at der er god grund til at vi nu reviderer offentlighedsloven med henblik på at tilpasse loven de

med den opgave at komme med et forslag til en ny samlet offentlighedslov kommissionen afgav som bekendt en

der var bortset fra enkelte elementer enighed i kommissionen om lovudkastet og det lovforslag jeg på regeringens vegne nu har fremsat bygger i det væsentlige på det pågældende lovudkast det bliver nok en lidt for omfattende øvelse hvis jeg her fra talerstolen skal foretage en nærmere gennemgang at det omfangsrige og også på nogle måder ganske tekniske lovforslag

synes jeg ganske grundig teknisk gennemgang af lovforslaget som forhåbentlig har været nyttig og hvor hovedelementerne i hvert fald er blevet gennemgået helt generelt vil jeg godt sige at lovforslaget efter min opfattelse er udtryk for en grundig og rigtig afvejning af de

nogle gange modsatrettede interesser der er i den her sammenhæng og med forslaget til

centrale position ved at ændre og udbygge loven så den afspejler nutidens muligheder og udfordringer derfor er det mit håb at der blandt folketingets partier

vi kan få vedtaget en fremtidssikret offentlighedslov i den forbindelse er det vigtigt at vi får en grundig behandling

folketinget og i udvalget og at vi får kastet lys over de eventuelle tvivlsspørgsmål der måtte være

også været rejst under debatten her i dag

har noteret mig at retsudvalget allerede har stillet ganske mange

udvalget og det er jeg glad for jeg ser det som et udtryk for at udvalget og dermed folketinget deler mit ønske om en grundig behandling af forslaget med henblik på en bred opbakning

vedtagelsen af en fremtidssikret offentlighedslov og jeg vil gerne sige at jeg som justitsminister lægger vægt på at vi så vidt muligt får et bredt flertal

lovgivning for det er en lov som bør understøttes af et bredt flertal i folketinget snarere end at være en lov som er underkastet skiftende politiske vinde skal der gerne være en vis stabilitet og samling netop

en lov som denne der er en slags grundlov for forvaltningen i danmark

vi vil fra justitsministeriets side naturligvis bidrage positivt og konstruktivt til at en sådan høring kan gennemføres så vi alle sammen kan blive endnu klogere end vi er

så vi kan finde nogle formuleringer og nogle lovbestemmelser der kan løse de problemer man siger der er

problem det man ønsker at løse

folketingsmedlemmer hvad er det helt konkret for

konsekvenser der har været af

gældende offentlighedslov som man ønsker ikke skal være der længere hvad er det helt konkret

man ikke kan lave den politiske proces man ønsker ikke kan komme med de lovforslag man ønsker

mulighed for at udnytte ny teknologi til bedre at søge i den offentlige forvaltning

vi udvider på en række andre punkter

drejer det sig for mig om at beskytte en politisk beslutningsproces for at skabe så meget åbenhed

så meget kreativitet som muligt i forbindelse med tilblivelsen af politiske initiativer således at vi får

bedst mulige politiske beslutninger der skal være plads til en fordomsfri

mellem embedsmænd og politikere i

den fase hvor man overvejer politiske

er det der beskyttes med den begrænsning der sker men det er sådan set

yderligere indskrænkninger når det gælder dokumenter der verserer i departementet det er jo bare sådan som jeg også forklarede

sådan på en række ministeriers områder at direktorater og styrelser er langt mere inddraget i den politiske beslutningsproces derfor er det ikke hensigtsmæssigt at den tilfældige omstændighed at et dokument udfærdiges som et led i en politisk beslutningsproces ude i et direktorat eller en styrelse pludselig betyder

aktindsigt det er jo ikke hensigtsmæssigt

med den lovgivning der er i dag så hvad er det i lovgivningen i dag der gør at man ikke kan have den fordomsfri diskussion hvad er det helt konkret for nogle konsekvenser der er ved at man har den lovgivning

de dokumenter der har været fremme tidligere i forskellige skandalesager

hvis man skal sige ja til det bliver man jo nødt til at få at vide

går glip af

departementet er undergivet aktindsigt og dermed er det jo ikke en fri og fordomsfri diskussion der

finde sted mellem embedsmænd politikere og

dokumenterne vandrer ind til ministeriet

regel som § fire og tyve jeg har jo stort set bare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

færdselssikkerhedskommissionen satte jo for nogle år siden nogle mål

under tre hundrede dræbte om året

og vi har jo så ændret kan man sige målsætningen til

nu skal vi under to hundrede men men jeg synes lige her ved

glædelige budskab frem med at vi er kommet under de tre hundrede dræbte

derfor er jeg glad for at justitsministeren har fremsat det her lovforslag som som tager højde for

nogle ekstra ting det er sådan at vi for et par år siden indførte obligatorisk konfiskation af køretøjer for

fløjtende ligeglade og kørte spirituskørsel

har erhvervet kørekort så kan det heller ikke tages fra

er yderst velplaceret at vi nu inddrager

kører i frakendelsestiden selv om de

være taget i det er måske tilfældigt

det skal jeg sige på foranledning af dansk folkepartis herre kim christiansen en skærpelse af sanktionerne over for

der kører kører narkokørsel der var det sådan at vi før som en blød opstart sagde at

svarer det til at køre spirituskørsel med en

en ubetinget frakendelse når man kører narkokørsel og ikke bare en betinget frakendelse så er der endelig

til virkeligheden forstået på den måde

konsekvensretter vi således at

pålægger ikke længere føreren den pligt som han havde før

påse at den fjorten årige har selen på det gav jo før et klip i kørekortet hvis man kørte rundt med en en fjorten årig som ikke havde sele på eller hvis han sad bag på motorcyklen uden styrthjem så det er en ren konsekvensrettelse af det andet

prisen for at køre og tale i håndholdt mobiltelefon

væsentlig højere den var før

mange færdselsdrab og færdselsulykker som sker på baggrund af at folk sidder og har deres koncentration alle andre steder

at der er nogle der stiller på radioen nogle roder i handskerummet og nogle snakker med barnet bagi

dem kan vi komme efter med færdselslovens § tre men der hvor man direkte kan se at her sidder de

koncentrerer sig om andet end at køre bil

noget af det jeg er bange for koster mange liv nu har justitsministeren

velvilligt sidste år set på at vi får undersøgt de færdselsdrab lidt mere til bunds i i havarikommissionen og der tror jeg at vi

som taler i mobiltelefon og og bliver skyld i uheld man kan også læse

mange ulykker

over i den modsatte side af vejbanen derfor er jeg glad for den her skærpelse af straffen for at tale i håndholdt

vi får kigget færdselsloven efter på nuværende tidspunkt vi har meget længe talt for en gennemgang af færdselsloven netop med henblik på at vi skal sørge for at færdselsloven til stadighed er tidssvarende men også følelig det

forstås på den måde at hvis man overtræder færdselsloven og man bliver taget i at overtræde loven

skal det også kunne mærkes at man rent faktisk har overtrådt loven hvis ikke man kan mærke det tror vi heller ikke på at loven

har den præventive

det hele jo drejer sig om i forhold til det her lovforslag er at vi vil have forbedret færdselssikkerheden derfor støtter socialdemokraterne forslaget som det er fremlagt her vi synes det er rigtig godt at ministeren har bedt rigsadvokaten om

foretaget en rigtig god og grundig gennemgang af hele færdselslovens bødekompleks det er nemlig sådan at

latterlige og kan efterlade en opfattelse af at overtrædelsen

bagatelagtig set i forhold

til samfundsmæssige sammenhænge hvis det sker mener vi fra socialdemokratiets side at vi så begår en meget meget stor politisk fejl når jeg er ude i landet og taler om det der foregår netop her i

tre grundlæggende ting som skal være på plads for at en lov er god vi skal sørge for at loven er forståelig

sørge for at loven kan kontrolleres og vi skal sørge for at den kan sanktioneres skrider bare et eller flere af de her tre

at det der er helt afgørende i forhold til færdselsloven

at loven bliver kontrolleret på politiniveau

og det er også socialdemokraternes holdning hellere en intensivering af færdselspolitiets opgaver men i hvert fald som minimum det niveau det ligger på i øjeblikket loven rummer rigtig rigtig mange detaljer jeg vil ikke gå ned i dem alle men blot lige nævne et par stykker

forhøje bøderne giver rigtig god mening det giver også god mening at cyklisterne der overtræder færdselsloven også kan mærke det

håndholdte mobiltelefoner giver det virkelig mening at man hæver bøden fra fem hundrede kroner

det er sådan at når man er i trafikken

skal man have begge øjne rettet mod trafikken og begge hænder på rattet konfiskation af køretøjer er også

en rimelig sanktion at sætte op når folk måske ligefrem kan finde på at begive sig rundt i en bil uden at have et kørekort de euforiserende stoffer kommer også med og bliver placeret fuldstændig retmæssigt set i forhold til spirituskørsel

samtidig med at man bevæger sig ud i trafikken der er et punkt

fra socialdemokratiets side nødvendigvis bliver nødt til at sige at

set tingene anderledes og det er i forhold til den kriminelle lavalder det er jo klart vi bliver nødt til at rette færdselsloven ind efter det som flertallet her i folketinget har bestemt skal være den kriminelle lavalder men det er ikke noget vi med glæde støtter og og det gav

også udtryk for da den kriminelle lavalder blev debatteret vi er rigtig godt tilfredse med at høringssvarene er blevet gennemlæst i ministeriet og at ministeren har rettet ind efter høringssvaret fra rigspolitiet

det er naturligvis fornuftigt set i lyset af at andre instanser har haft meget meget voldsomme indkøringsproblemer

fra socialdemokratiets side til at se effekten af lovforslaget og derfor håber vi også at ministeriet vil påtage sig den opgave at sørge for at information og oplysning bliver sendt ud så folk også kan

for de ændringer der ligger i lovforslaget

en hundrede og ni og halvfjerds om skærpelse af sanktioner i forbindelse med unge menneskers vanvittige ræs på offentlig vej

der fik vi heldigvis en masse gode stramninger på det tidspunkt

justitsministeren også at man ville kigge på dansk folkepartis

sidestille det med spirituskørsel og

når man er narkopåvirket bliver det sidestillet med en

det ønske er blevet imødekommet

tværs af partierne kan unde hinanden en lille succes

tvivl om at det er et stigende problem især blandt unge mennesker at man måske frem for at være spirituspåvirket

under behandlingen af det her forslag kan få mulighed for ligesom at diskutere antallet af de kliniske test og og den

at vi har ressourcerne til at foretage de test der skal til

i bemærkningerne til det her lovforslag ellers indeholder lovforslaget

af køretøj ved kørsel uden kørekort og kørsel i frakendelsestiden det er ganske glimrende at vi hermed sender et meget vigtigt signal om at man ikke skal køre rundt uden førerbevis

politikere er jævnligt blevet spurgt hvad man skal gøre for at stoppe ditten og

forhåbentlig vil det have en større præventiv effekt

på de ganske flotte tal vi har for to tusind og ti med

det laveste antal dræbte i trafikken i mange mange år

det virker lidt grotesk at hvis man glemmer sit togkort koster det syv hundrede og

ti kilometer per time ude på motorvejen koster det fem hundrede kroner så der er mange

er også glædeligt synes jeg at man strammer lidt op over for cyklister

også rigtig mange fornuftige cyklister men ligesom der er

også nævnt i lovforslaget at det ved skærpende omstændigheder såsom kørsel over for rødt kørsel mod færdselsretningen

kan resultere i i bøder på tusind kroner der vil jeg sige at der skulle man måske indimellem stramme endnu mere op ikke fordi det udgør den store færdselssikkerheden hvis en

meget traumatisk for den bilist der så eventuelt

køre en cyklist ned uden egentlig selv

lille element med at ved kørsel hvor der færdes fodgængere som jo er de svageste

et signal om at grunden til at vi

transport vores infrastruktur investerer ganske mange penge i cykelstier

vi ønsker at det er derude cyklisterne skal køre og ikke på fortovet så det kunne man

det ligger nogenlunde klart for de tilstedeværende at dansk folkeparti

gik efter mobiltelefonsnakkere

en bøde det var tydeligt for mig at det var de sådan lidt

så derfor synes jeg at det er en god idé at vi

nu får forhøjet bøden for brug af mobiltelefoner samtidig

har vi jo også haft adskillige historier

og har været lidt ligeglade med at vi andre ikke kunne gøre noget ved det så konfiskation af køretøjet yes så har dansk cyklist forbund jo påpeget

køre ulovligt samtidig

to år siden fik vedtaget et beslutningsforslag hvor vi skulle få undersøgt støttet af hele trafikudvalget

eller

reglerne for cyklister vi har stadig væk en ambition om at få lempet reglerne for cyklister således at de kan dreje til højre selv om der er rødt osv men indtil vi får det gjort mener vi altså at man skal overholde loven og når vi kan se at

der tilsyneladende er en lidt ligegyldig holdning til en bøde

til syv hundrede kroner man har jo der også taget hensyn til

det heller ikke fordi man automatisk er velhavende så

særlige hensyn til at tilsidesættelsen af

tager hensyn til at folk har en knap så høj indtægt studerende cykler som regel

den næste

jeg anerkender justitsministerens forpligtelse til hele

harmoniseret gældende regler i straffeloven med gældende regler i færdselsloven hvor man nedsætter

der er ministre som

et ord for et ord men som bagefter når tiden er gået siger jamen i støttede jo en nedsættelse af den kriminelle lavalder til fjorten år i den der færdselslov så vil jeg

bede udvalgsafdelingen om at lave et ændringsforslag som vi så stemmer for og på trods af at det ændringsforslag til min store overraskelse vil blive forkastet

alle medlemmerne om at

satse på men når der så

kriminel handling der foregår med krudt og kugler og andet

ikke et eneste medlem af retsudvalget i hvert fald på højrefløjen der ikke vil sige

i gang med at lave lige præcis den

så nu vil jeg minde

færdselsordførerne om

vi har skal beskæftige sig med beskyttelse af de mennesker der

får drab der det var bare

for at minde folk om at

en modernisering en tidstilpasning af færdselslovens sanktionsområde forstået på den måde at det med de traditionelle bøder der er på

nemlig typisk fem hundrede kroner for en færdselsforseelse i hvert fald nede i den milde ende

for langt de fleste bilister er dyrere at fylde tanken op med brændstof end det er at betale

jo sådan lidt en skævvridning i forhold til

hvis man har lavet noget forkert i trafikken og bliver pågrebet og politiet siger at det her

det er mærkbart og det har en præventiv effekt

man lidt sidder og siger øv det var også ærgerligt kunne jeg da ikke have undgået det og så tænker man sig om næste gang man kører men hvis det er sådan

betyder vel ikke det store så er det den præventive effekt går fløjten

der handler om at vi vi i praksis groft sagt fordobler bøderne fra typisk fem hundrede

og det er tiltrængt at vi får den opdatering af færdselslovens bødekatalog

i kørekortet ja så skal bøden selvfølgelig også være større end for andre forseelser så man også dér i bøden kan se at der er noget alvor bag det der er en god grund til at man får et klip i kørekortet der er også en større bøde forbundet med at lave overtrædelser der er så grove at det giver klip i kørekortet

også meget tilfredse med at man nu skærper i forhold til dem der kører rundt i påvirket tilstand

her går ind og lidt populært sagt har en nultolerance og siger at det vil man

det er jo noget som desværre ses mere og mere

at nogen kører rundt i påvirket tilstand og det duer

det er nøjagtig lige så farligt og måske endda farligere end at køre rundt i spirituspåvirket tilstand i det hele taget skal man ikke være påvirket af noget som helst bevidsthedsforstyrrende når man kører bil

det vigtigt at der er nogle sanktioner forbundet med det her der klart og tydeligt indikerer og tilkendegiver at det vil vi ikke finde os i alle andre trafikanter skal have

til at færdes i tryghed på gader og stræder uden risiko for at møde nogen der er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer så synes jeg også at den del der handler om at vi nu gør det obligatorisk med konfiskation af køretøjet ved kørsel i frakendelsestiden

har skullet vurdere det skalskal ikke

rimeligt på nuværende tidspunkt hvad personens situation var og at domstolene skulle ind i nogle lange vurderinger

hvis ikke man kan finde ud af at lade være med at køre i frakendelsestiden forsvinder bilen

det det bliver til en skal bestemmelse og det støtter vi meget så er

ikke fremgår af det her lovforslag men som jeg godt kunne tænke mig kunne komme med i overvejelserne frem

en anden og tredjebehandling og det er i forhold til dem der kører bil

politiet pågriber flere og flere unge førere under atten år der

man måske lavede en tillægsstraf i forhold til lige nøjagtig den her gruppe

hvis ikke man kan finde ud af at lade være med at køre bil før man er atten år gammel og har fået et kørekort

udsætter vi tidspunktet for hvornår man kan få lov til at erhverve et kørekort for eksempel til man bliver nitten år

jeg tror at det for rigtig rigtig mange unge

blive taget i at køre rundt i mors og fars bil som man har snuppet uden at få lov som sytten årig fordi man synes det er sjovt og hvis man ved at den risiko der er ikke bare

kaste ind i debatten allerede her så vi har det med ved førstebehandlingen og så er det også noget nemmere hvis det er

er ret klogt det er ret godt og jeg vil give tilsagn

jeg vil se på det med samme

på færdselsområdet og så en udvidelse af muligheden for at konfiskere køretøjer fra

samt mulighed for frakendelse af førerretten for kørsel efter indtagelse af

alle dele er vi helt enige i især er muligheden for at konfiskere køretøjet når man ikke har kørekort

med at de kører rundt i en bil uden kørekort

eller også fordi det er blevet taget fra en men uagtet hvilken en af delene det er

har en stor del af bødetaksterne ikke været reguleret siden to tusind

vi mener også at der i den her sag ligesom det også er tilfældet i l

hundrede og to er gode argumenter for at følge indstillingen og dermed også en forhøjelse

størrelsen på bøden og naturligvis også balancere

de nuværende størrelser på bøderne

bødestraffen naturligvis også være af

størrelse at den rent faktisk også bliver betalt at man har mulighed for at betale den og det mener vi også at langt de

hvert fald væk fra det som flere

med at trække på skulderen når man får en bøde jeg tror helt klart at

før man møder de første mennesker

igen som sagt ikke kun til fare for sig selv men også for sine omgivelser

at smide ind hvad man gør ved unge mennesker der er under atten år og som også kører bil det er helt klart også et stigende problem som jeg synes

er jo rigtige gode og fornuftige formål og det er jo også fornuftigt nok

se på om bødestørrelserne trænger til en regulering efter at i en årrække har ligget fast det er jo sådan at vi skal sikre at

jo betyder at trafikanterne hverken må være berusede skæve eller påvirkede på anden vis så de

for omgivelserne

enige i men der er nu alligevel i hvert fald tre problemer i det lovforslag der ligger her det første er den konfiskationsbestemmelse som

hvis vi laver lovgivningen om til skal bestemmelser minimumsstraffe osv

så skal man jo bare sætte et stempel når man har konstateret at folk har

domstolene er i stand til at løfte den opgave

at administrere en kan bestemmelse eller i hvert fald en skal bestemmelse med nogle klare undtagelsesmuligheder på

i virkeligheden sættes spørgsmålstegn ved om domstolene har nogen frihedsgrader at

er gået frem med

bødestørrelserne op

som ubetydelige og ligegyldige

jo godt være af stor betydning for andre mennesker

have koncentreret sig om at gå målrettet efter de overtrædelser af færdselsloven som giver de største risici

fart

have gjort i stedet for at gå alle mulige og umulige bødestørrelser

de ting vi nu vil sætte bøden op for kan det være vi om to år beslutter os til skal være lovlige og det synes jeg måske er en lille smule paradoksalt

havde lægevidenskabens udsagn for at det at der bliver påvist

stoffer i blodet ikke nødvendigvis med sikkerhed påvirker bilkørslen præcis ligesom vi jo stadig væk går ud fra at hvis man har under nul promille alkohol i blodet så kan man køre bil på rimelig forsvarlig vis

det har været helt umuligt at finde egentlig dokumentation for hvorfor man vælger at sige at hvis

med et

synes at vi straffer folk hårdt nok for at indtage narkotiske stoffer men så var det vel et andet sted man skulle tage fat

en fuldstændig vilkårlig usaglig og ubegrundet generalisering i forhold til de her ting som vi mener er holdbar og

vil i hvert fald ikke støtte at man gennemfører en sådan lovændring

er altså må jeg sige tre vigtige elementer i det her lovforslag som vi ikke i

få ud af loven man kan sige at debatten i dag jo ikke giver den store forhåbning om at

også nødt til at sige at vores konklusion altså er at hvis man opretholder de efter vores mening urimelige elementer der indgår

vil enhedslisten ved tredje behandling stemme imod lovforslaget på trods af

set i forhold til en række af de konkrete tiltag der ligger i lovforslaget

som jeg hørte vil jeg godt lige kommentere så kan

folk ryger hash

og det her er ikke for at straffe dem hårdere

er for at straffe dem hvis de sætter sig ind i en bil fordi det er

for trafikken og det er det de skal straffes for når de sætter sig ind bag rattet

over for rødt lys fordi det skulle gøres lovligt

under lyskurven hvor der står højresving for cyklister tilladt så ved alle at her må man

en overtrædelse skal man fortsat straffes

det vi kan åbne op for er som sagt at man kan køre

og andre euforiserende stoffer såsom hash

ikke rigtig kan måle hvor alvorligt folk er påvirket det forstår jeg godt jeg synes så bare at det er en meget meget rigoristisk løsning

en uge tidligere har røget hash og det bliver man straffet for i den udstrækning man bliver straffet for det

så kører i bil kan risikere at få frataget kørekortet

faktisk er urimeligt hvis jeg skal være helt ærlig omkring det med

cykler vil jeg bare sige at det der er vores hovedindvending i den sag

er at vi synes at i hvert fald nogle af bødestørrelserne burde man nøjes med

man få et lavere beløb end det man har fået nu

at man skal skærpe formuleringerne omkring kan bestemmelser sådan at det sker oftere end det gør nu at man

det er så det jeg kan forstå jeg fik overhørt hvor

kan jeg slet ikke gå ind for det er altså sådan

jeg altså ligeglad med om han er lærling eller han er pensionist

skal overholde færdselsloven han har den fordel at han sparer mange penge ved at overholde færdselsloven så det er jo et ekstra incitament til at han overholder færdselsloven han skal ikke have halv pris

men det har jo tidligere fra adskillige ordføreres side været nævnt at det var vigtigt at bøderne havde en størrelse så de kunne mærkes

jeg nødt til at sige at for at bøder skal have en størrelse så de kan mærkes af mig så skal de have en meget meget rigoristisk og indgribende karakter i forhold til nogle af de grupper som

så jeg tror sådan set det er fornuftigt nok også at se på folks indtægtsgrundlag når man snakker om bødestørrelser det tror

af bøder til de områder hvor vi virkelig dokumenterbart har nogle

hvordan man kan justere på diverse ting inden for færdselssikkerhedsområdet med det smukke formål at få endnu færre trafikdræbte på trods af at vi står her året efter et år

skal glæde os utrolig meget over det er et meget målrettet arbejde der er

den måde vi synes at en masse småting som man måske godt kunne kigge lidt på vi har ikke samme reservation over for den kriminelle lavalder som fru anne baastrup

måske nogle andre steder

den diskussion som herre per clausen og herre karsten nonbo havde fordi der jo både er elementer af bøder der hæves nominelt

set også bøder der hæves procentuelt af folks løn i det her forslag så der er

det er for at få lidt flere penge i statskassen så er det det eller også skulle man sige langt højere

er fuldstændig ligegyldigt om det er fem hundrede

jeg skal lave sådan en en baastrup hvis vi kan kalde det det

går ind for skal vi så

vi i liberal alliance ikke mener at det bør være strafbart at

er uopmærksomheden men det vil så ikke få indflydelse på

lovforslaget jeg nævner bare at der jo findes elementer hvor det også påvirker lovgivning som vi i øvrigt er imod

har jeg svært ved at se skulle give den store mening herre per clausen var

være min sidste pointe inde på spørgsmålet om det her med at det bliver obligatorisk med fradømmelsen

fik stillet nogle spørgsmål til justitsministeren i løbet af lovbehandlingen

med at lave nogle dumme grænsetilfælde hvor det eneste vi får ud af det er at straffe nogle mennesker det går ud over og så se de herrer og damer i fjernsynet der skal forsvare en lov som ingen mennesker kan forklare

at vi lige får afsøgt det inden vi bare glad og hurtigt siger

vi en positiv tilgang til forslaget vi har en række småspørgsmål

det her lovforslag jeg er

jo efter regeringens vurdering vil få en gavnlig betydning for færdselssikkerheden regeringen lægger

stor vægt på at vi løbende forbedrer færdselssikkerheden og i den forbindelse er det af væsentlig betydning at vi har et effektivt sanktionssystem som følger med samfundsudviklingen størstedelen af de bødetakster vi har på færdselsområdet har ikke været reguleret i mange år og det er derfor regeringens opfattelse at tiden nu er er moden til

forhøjelse af færdselsbøderne så det sikres at taksterne også fremover har den fornødne præventive effekt

det fremgår af lovforslaget har regeringen derudover et særligt ønske om at sætte hårdere ind over for folk der kører selv om de har indtaget euforiserende stoffer eller ikke har noget

det er jo en sag vi drøftede med dansk folkeparti sidste år

der et tilsagn om at gå nærmere ind i den problemstilling og det har så ført til den konklusion som vi har draget med det her

vil trafikanter som på denne måde ser stort på trafiksikkerheden fremover bliver mødt med nogle endnu mere følelige sanktioner end i dag ikke mindst med obligatorisk konfiskation af deres bil i gentagelsestilfælde

kan være med til at sikre en hensigtsmæssig og dermed mener jeg ikke mindst en sikker afvikling af trafikken i danmark

jeg gerne takke for bemærkningerne jeg ser frem til behandlingen af lovforslaget i retsudvalget

og den første der får ordet er herre kim andersen som ordfører for

lægger frem

hundrede og to drejer sig om at skærpe bødestraffen ved overtrædelse af ordensbekendtgørelsen med videre

umiddelbart kan det måske synes som en mindre ting nogle vil måske opfatte det som en lidt inferiør ting

vi ser det i en lidt større sammenhæng vi ønsker at få mere konsekvens ind i retspolitikken vi ønsker

over for unge ja over for alle som overtræder loven som kommer på kant med en ordensbekendtgørelse eller overtræder en straffelov eller en færdselslov

her er noget som samfundet ikke tolererer det vil vi ikke acceptere

en konsekvens det gør vi fordi vi tror det er bedst for den enkelte i forhold til at kunne forme en tilværelse med perspektiv fremadrettet

vi tror at jo før vi kan gribe ind og vejlede hjælpe retlede den unge ind på det rigtige spor igen jo hurtigere undgår vi at et enkelt fejltrin eller en vildfarelse bliver til en mere permanent tilstand som kan lede ud i egentlige lovovertrædelser i egentlig kriminalitet i det lys ser vi også det her lovforslag det her er jo et spørgsmål om at sikre den offentlige orden det er et spørgsmål om

alle almindelige normalt fungerende mennesker kan færdes sikkert og trygt

at bødestørrelsen som den har været indtil nu i forbindelse med overtrædelse af ordensbekendtgørelsen er gået hen og blevet for

har stået stille i for mange år og derfor har vi ønsket at få bødestørrelsen hævet sådan at den der overtræder ordensbekendtgørelsen virkelig bliver klar over at her er tale om en lovovertrædelse en forseelse som samfundet tager afstand fra

almindelige menneskers pengepung i den daglige husholdning som gør at det får en præventiv effekt det skulle det jo meget gerne have og det er vi sikre på at

det skal naturligvis have en konsekvens når en gruppe unge drenge en sen aften står og tisser i en viadukt det skal selvfølgelig have en konsekvens når man råber efter damer på strøget og skælder dem huden fuld for noget de aldrig har gjort

forstyrrer den offentlige orden det skal selvfølgelig have en konsekvens når man sådan lidt for kraftigt efter at have fået en øl eller to en aften giver sig til

af nogle man i øvrigt ikke kender og har noget med at gøre blot for at komme til

truende det skal naturligvis påtales det skal have en konsekvens og der er det jo godt at vi kan holde det på bødeniveauet så lang tid det er inden for ordensbekendtgørelsen og det er det som vi her lægger op til det har været sådan at sanktioner hidtil har ligget i størrelsesordenen fire

mindste økonomiske sanktion bliver på tusind kroner er der tale om

problemer med at kunne opføre sig ordentligt på gade eller vej og man overtræder bekendtgørelsen i forhold til gadeuorden er

vi taler om det synes vi er yderst fornuftigt og rimeligt samtidig

indeholder lovforslaget en række moderniseringer og opstramninger af bødestraffene i forbindelse med med restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling og det sanktionerer vi naturligvis også

det her er yderst fornuftigt

vi ser frem til at ordensbekendtgørelsen bliver anvendt af politiet det er faktisk

vi tror at jo hyppigere den bliver anvendt med grund jo oftere vil vi undgå

at unge kommer ud

selvfølgelig skal der være konsekvenser og der skal være mærkbare konsekvenser når man overtræder loven socialdemokraterne deler intentionerne i lovforslaget om at man skal lade være med at genere andre mennesker på gaden vi er også meget optaget af at vores bødesystem giver mening at det virker retfærdigt og at der er proportioner i hvor store bøder man får

vi er også enige i at der bestemt kan være brug for at vi går de sammenhænge efter

nuværende bødesystem og også at vi hæver niveauet for nogle af de bøder vi giver

som min gode kollega også redegjorde for under behandlingen af det forslag som er behandlet før det her

vi også i udgangspunktet positivt indstillet over for lovforslaget her men vi har også nogle betænkeligheder og nogle spørgsmål som vi har brug for at få besvaret

vi endelig kan støtte lovforslaget og

er netop spørgsmålet om proportioner og mening

men vi har også en mere overordnet bekymring

politiets begrænsede ressourcer på for at tage det sidste først er

vi bekymrede for om vi er ved at skabe en gal incitamentsstruktur over for den ordensmagt som på forhånd er presset på kapaciteten vi har jo hørt også for ganske nylig at konsekvenserne af at

politiet skal rejse et vist antal sigtelser om året opfylde en kvote

man sige giver en potentiel vældig uheldig prioritering

formanden for politiforbundet peter ibsen

blandt andet sagt til tænketanken cerepo at konsekvensen er

intet er for småt politibetjentene kan sendes ud med blokken blot for dele bøder ud til højre og venstre

blive uddelt med lige lovlig mild hånd intet er for småt

hvis de bliver uddelt med lige lovlig mild hånd

begynder at presse sig på og skal opfyldes i så fald er det selvfølgelig meget belejligt at det netop er i december måned

fuldemandstissen i porte er der større chance for at kunne udskrive nogle bøder for i december måned men det er jo ikke

vi håber at ministeren er opmærksom på det her og på at der jo er forskel på det som mange vil betegne som drengestreger og så på alvorlige kriminelle handlinger

vil spørge ind til derudover

vi også bede justitsministeren om at forholde sig til den henvendelse som er kommet til retsudvalget fra

som handler om lovforslagets betydning for grupperne af socialt udsatte på vesterbro vi er altså umiddelbart positive men kan endnu ikke støtte lovforslaget

vi tilhængere af de forhøjelser af bødestraffene som er

vi synes også det virker fornuftigt ganske fornuftigt

indføre den her minimumsbøde for

specielt set i lyset af at bødestørrelsen gerne skulle have en præventiv effekt så overtrædelserne ikke finder sted er det jo vigtigt at følge lidt med tiden og med prisudviklingen for i bund og grund er det vel egentlig det man ønsker ved at indføre en bøde nemlig at det har den her præventive effekt af samme grund kan

måske

at man regner med at staten får et merprovenu på syv million kroner

jeg selvfølgelig ikke om man i beregningen af merprovenuet har kalkuleret med at antallet af bøder bliver mindre men at bødebeløbet er større og det derfor giver et merprovenu men min mavefornemmelse siger mig nu altså at man blot har lavet en beregning ud fra hvor mange bøder der gives på nuværende tidspunkt

meget mere det så vil indbringe med de foreslåede forhøjede takster og så er der jo ikke ret meget præventivt i det

skal holde et argument som i øvrigt også rigsadvokaten bruger

merindtægt for er det som min mavefornemmelse siger bør bøderne jo forhøjes yderligere

giver et udmærket indblik i

forfærdelig længe siden jeg blev medlem af retsudvalget så for mig har det i hvert fald været interessant læsning og jeg synes også jeg kan fornemme at det er det

panduro lægger op til nemlig at der er nogle ting

at man rent faktisk kan få en bøde for at kaste med snebolde eller vand

jeg tænkte ja hvis jeg går forbi nogle børn der leger og får en snebold i nakken

synes det er en ulempe men jeg synes sådan set ikke at børnene skal have en bøde heller ikke selv om

forslaget altså det er bødestørrelserne vi diskuterer

jeg vil selvfølgelig gerne have et svar på mit spørgsmål om

der skal selvfølgelig være nogle spilleregler for at vi kan holde ud at være her alle sammen jeg tror det er det man med et godt gammeldags ord kalder opdragelse

og derfor kan det måske være relevant at have nogle bøder for forskellige ting og sager

i hvert fald at erhvervsdrivende er rigtig rigtig trætte af folk der stiller sig op og tisser op ad deres forretninger det er ikke just indbydende når der kommer kunder til

værre end jeg ved ikke hvad

ok at have sådan et lov og orden katalog og en gang imellem skal vi vel justere priserne på det men jeg synes helt ærligt at nogle af de ting der ligger i det er lidt pjattede og vi kunne måske godt have ryddet op i bunken af forslag

jeg har det lidt som fru pia adelsteen

jeg selv lærer så jeg har stået i ret mange skolegårde hvor det har været heftigt med snebolde skal vi nu til at straffe de her

når de kommer til at ramme ved siden af og der ryger snebolde

det er vist det der sådan kan ske og som man normalt ordner med en samtale

noget fjolleri så vil jeg også godt tilslutte mig de synspunkter fru maja panduro

politibetjentene det er måske vigtigt at have en bagatelgrænse for hvad vi synes politiet skal beskæftige sig med skal de virkelig kigge efter børn der ringer på ringeklokker uden rimelig grund eller sneboldkampe det synes jeg måske er sådan lidt

jeg tror at det her kun vil virke præventivt hvis vi virkelig sætter ind med håndhævelsen og der er vel ingen der forestiller sig at betjentene skal ud i

jeg vil gerne være med til at se på forslaget men jeg synes også

vi skal se på om vi ikke kan gøre

bøderne indkomstdifferentierede altså efter den indtægt

kunne se at det rammer lige hårdt i forhold til hvem man er og hvilken indtægt man har her i samfundet jeg har oven i købet mødt nogle betjente som havde et godt forslag til hvordan man kunne gøre det

udvalgsarbejdet om vi ikke kan se på den del det tror jeg i hvert fald virkelig vil være præventivt

der kunne vi godt se på hvordan vi kunne indkomstdifferentiere det jeg skal nævne en bekymring her til sidst

zoneforbuddet der er kommet et høringssvar rundt fra gadejuristen

give en stor gæld til udsatte stofmisbrugere som færdes på vesterbro det var jo oprindelig et redskab der som jeg husker det blev udviklet til banderne men det gadejuristen siger er at det altså i vid udstrækning brugt på socialt udsatte mennesker på vesterbro

ikke formålstjenligt jeg tror slet ikke det vil virke hvis man er afhængig af stoffer og

hen at færdes i et område hvor man måske er nødt til at komme for at hente en en ren sprøjte

vil gerne i dialog med ministeren om hvordan vi sikrer at det her ikke fører til yderligere social marginalisering af en hårdt trængt gruppe

i sf er lidt afventende over for det her forslag vi har en masse ting som vi gerne vil diskutere under udvalgsarbejdet og så vil vi tage

det bemærkningen i ordførerens tale om

det er jo et synspunkt som ordføreren også har været kraftigt ude i medierne med

godt forstå hvad det er ordføreren mener fordi det jo også er rigtigt

hvordan en bøde virker sådan rent realøkonomisk på den enkelte person og den enkelte familie modsat

afhænge af den enkeltes sociale situation

nyt og farligt princip som sf er ved at snige ind ad bagdøren jeg synes jo netop at lighed for loven er at det rammer lige hårdt

en person som gør rent eller er renovationsmedarbejder vil det faktisk ramme hårdere

er jo ikke et ukendt fænomen og det er i øvrigt noget man gør i lande som vi sammenligner os med blandt andet

af dommerne det synes jeg er

i en sag herunder også økonomiske og sociale forhold men jeg forstår det sådan

det her område vil koble domstolene af og politisk via lovgivning lave sådan nogle differentierede

for vil det sige at er

ordensbekendtgørelsen igen og igen

ikke forstå det er jeg overbevist om der findes løsninger på vi synes bare at når der

jeg tror også at herre andersen er interesseret i den præventive effekt og den får vi jo netop hvis det mærkes lige hårdt en direktør

gøre det samme næste dag igen for det vil ikke betyde noget og derfor synes jeg godt at vi kunne indrette et sådant system

af et bødekatalog i forbindelse med overtrædelse af ordensbekendtgørelsen hvor de bødesatser der er i dag efterhånden er løbet fra økonomien forstået på den måde at de sanktioner man kan blive pådømt ved overtrædelse af ordensbekendtgørelsen efterhånden har så lille værdi at det ikke rigtig har den store betydning derfor kan det være nødvendigt og ønskeligt

en sanktion som er til at tage og føle på

de skulle have ladet være med at gøre

tror at der er rigtig mange socialister der har overset

de passer godt på dem jeg tror ikke der er nogle mennesker der har mange penge som har sådan en laissez faire holdning til penge for så har de

det fordi vi taler om en hel månedsløn i bøde og man skal vel ikke af med en månedsløn i bøde for højrøstet råben på gader og stræder en festlig aften

informationer om indkomstgrundlag og så videre for enhver der skal betale en lille bøde

overtrådt bekendtgørelsen så vil de administrative omkostninger jo

hen ikke være proportionalitet i tingene det ville være helt ude af proportioner hvis man skulle til at gøre det derfor kan man ikke bare gøre det

ene skal have en bøde på syv hundrede og en og halvtreds

anden en på ni hundrede og tolv kroner det ville være et stort administrativt kaos så selvfølgelig kan man ikke gøre det

har lagt op til at man måske i den her forbindelse skulle have en diskussion af om der er nogle af de her elementer der skal pilles ud altså er der noget af det som i dag er forbudt der skal være lovligt i fremtiden det synes jeg da er en interessant diskussion specielt fordi

men den får vi så når man sætter bøderne op til en størrelse

betale en bøde så er det pludselig relevant at begynde at diskutere om det overhovedet skal være

noget sludder men det understreger måske meget godt behovet for at bøderne bliver sat op for bøderne har tilsyneladende tidligere været så lave

ligegyldigt om det ene eller det andet

kaste med snebolde så det er til fare og ulempe for andre

vi taler jo ikke om børn der leger med sne

med sneboldkastning på en sådan måde at det er til fare for andre mennesker det synes jeg ikke man skal have lov til jeg synes da at det skal være muligt at gå på gader og stræder uden at få en snebold i nakken til evig tid

er nogle børn der laver noget pjat

ret mange voksne mennesker der vil ringe efter politiet

ikke man vil gøre men skulle det ske

fred og ro i sit eget hjem så er spørgsmålet skal

rende rundt og chikanere hinanden her i samfundet nej selvfølgelig skal vi ikke det derfor er de bestemmelser der er her udmærkede og det er fint at vi får sat bødesatserne op

klasse er man altså fjorten år og derfor er den situation jeg nævner med skolegården ikke så utænkelig

man kunne sagtens forestille sig at en meget hård snebold rammer forkert

rammer en dame og skal det så give en bøde eller hvordan skal det forstås

en bødestraf for at ringe på

ikke nødvendigt men hvis der bliver ringet efter politiet ja så må man jo tage affære

der laver chikane men lad mig så tage

at vende tilbage til den hvis det er sådan rent faktisk er en skolegård der

en sådan måde at snebolde kan ryge ud

at bilister bliver ramt af snebolde mister koncentrationen mister måske herredømmet over køretøjet og kører ind i hinanden

det bare ligegyldigt er det bare ligegyldigt at sneboldkastning er til fare for trafiksikkerheden nej det er det ikke men hvis det er et problem og man synes at

der går i ottende klasse kunne komme til at gøre det så må skolen jo sørge for

kan lege sneboldkamp i skolegården uden at det generer andre mennesker

de indkomstdifferentierede bøder skal

som kan få halveret deres bøder

til det

at det jo sådan set også er et system man bruger administrative kræfter på så ordføreren må medgive at

lade sig gøre hvis man vil have indkomstdifferentierede bøder for det er noget man bare

jo stadig væk det helt overordnede hensyn der hedder proportionalitetshensynet

og en vurdering af det strafbare i det

den der kaster en snebold som måskemåske ikke har været til ulempe der ligger jo stadig væk en vurdering

være det juridiske proportionalitetshensyn at i de her sager men det er vigtigt

er udgangspunkt og derfor skal folk

måske har en adfærd der er til fare eller ulempe

direkte chikane for andre mennesker så skal det være muligt for myndighederne at gribe ind i de situationer

som bekendt indeholder bestemmelser som sikrer den offentlige orden og sikkerhed og ikke mindst enkeltpersoners sikkerhed i indstillingen kan man læse at den mindste bøde for overtrædelse af bekendtgørelsen skal være tusind

man så tager hensyn til løn og prisudviklingen vil en typisk bøde stige fra fire hundrede kroner til fem hundrede kroner spørgsmålet er selvfølgelig om det er en tilstrækkelig stigning eller om den skal forhøjes endnu mere så det bliver mindst tusind

lægger op til vi mener det sidste

at man godt kan slippe for nemt der er unge mennesker og

det dem over atten år jeg taler om lige nu for eksempel

om at man kan slippe lidt nemt hvis man laver dit og dat og så videre

er der selvfølgelig en naturlig bekymring for de mest udsatte grupper i samfundet og i mit univers

også unge under atten år

det er naturligvis betryggende at bøder til

unge under atten år nedsættes som vi også har hørt fra andre ordførere og bøder til personer med særlig lav indtægt kan også nedsættes til det halve hvis man selvfølgelig fremlægger

jeg håber at vi i udvalget kan få en drøftelse af og eventuelt nogle tal på hvad det her forslag vil betyde

for de allermest udsatte grupper og her tænker jeg

på narkomaner og hjemløse der desværre også har en tradition for at kunne oparbejde en kæmpegæld også netop på grund

selvfølgelig kan snakke om

blandt andet hensigten at bøder for voldelig optræden eller slagsmål skal udmåles til minimum tre tusind kr og bøder for gadeuorden skal

specielt i lyset af den hooliganisme der åbenbart bliver mere og mere udbredt

en problemstilling som vi bliver meget klogere på efter konferencen omkring samme emne den syvogtyvende januar vi er også positivt indstillet over for en ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling som betyder at bødestraffen

for overtrædelse af bestemmelser om forstyrrelse

orden på restauranter det radikale venstre mener at der er gode argumenter for at følge indstillingen og derved også for en forhøjelse af bødestraffen det skal selvfølgelig som jeg også sagde i min ordførertale omkring l

ses i lyset af at bøden naturligvis skal balancere så det virker både præventivt og rimeligt i forhold til andre bødestørrelser ligeledes skal bødestraffen selvfølgelig også være af

den balance er der i lovforslaget som vi som sagt har

skolegårde og så videre

jeg er fuldstændig enig med den konservative ordfører det kommer selvfølgelig an på i hvilken kontekst

jeg har så stor tillid til politiet at jeg ved

rundt i skolegårde og tjekke om børn render rundt og kaster med sne

vi skal huske på at drengestreger

alvorlige der er også en tendens til at de her drengestreger når de går hen og blive rigtig alvorlige

et præventivt redskab såsom en bøde

alt i alt er det radikale venstre meget positive over

i at der er behov for at have en ordensbekendtgørelse at det er nødvendigt at der er nogle ting

der kan straffes for og vi er også meget enige i som flere andre har været inde på at det er afgørende at det er politiet der har mulighed for at

det ikke er noget der skal indgå i nogle måltal eller andet

men jeg synes ikke det er den måde man skal skal bruge det på

synes jeg ikke vi skal snakke så meget om snebolde selv om

i forhold til spørgsmålet om hvorvidt bøderne skal hæves så meget som der er lagt op til synes jeg det er svært at finde argumentation for hvorfor det lige

handler mere om at få penge i statskassen

fru pia adelsteen i at vi har behov for at få en beregning

hvis man mener det har en præventiv effekt

den almindelige pris og lønudvikling for at det giver mening men men ud over det har jeg svært ved at se hvad det præcis er

til at have af konsekvenser for forskellige mennesker til den debat der har været om om indkomstregulering af bøderne vil jeg bare sige

væsentlig mindre uanset hvilken bøde vi taler om stort set så det findes jo vi synes da bare man skulle gøre det i et større omfang hvis det virkelig skal have en præventiv effekt at

forskellige størrelser afhængig af hvilke indkomstgrupper der det må man så se på hvordan man man kan gøre så det ikke

det meget alvorlige nemlig den henvendelse vi har fået fra gadejuristen som jeg mener vi skal tage meget alvorligt

vi har nogle store sociale problemer med narkomisbrug

vi egentlig ønsker at hjælpe nemlig de mennesker der er ude i misbrug de mennesker der er i prostitution i stedet for at man tager fat med en social indsats

vi synes det er rigtig vigtigt at vi tager højde for de ting som som gadejuristen påpeger ligesom man gjorde da man indførte den meget store forhøjelse af straffene i forhold til overtrædelse af lov om euforiserende stoffer hvor man gik ind og sagde

at mange flere misbrugere mange flere mennesker i prostitution nogle af dem

tid på det i retsudvalget

og udskrive bøder og fjerne de kvinder fra gaden det vi ønsker er faktisk at de skal bruge deres tid på at gå efter de bagmænd der

de skal gøre noget ved i forhold til narkoen ønsker vi at de skal gøre noget ved det store problem med at der står folk

og sælger det kan være utrolig utrygt for dem der bor på vesterbro

det er utrygt at der er bander der styrer det og så videre det

skal se på hvordan vi kan få flyttet indsatsen fra at man jagter dem der er misbrugere og jagter dem der er i prostitution

til at man bruger kræfterne på

fange dem der står bagved og det tror jeg altså ikke man gør ved det her med at hæve bøderne det går kun ud over dem der har problemer i forvejen så det håber jeg justitsministeren også

det vi beskæftigede os med tidligere

bare hæver bøder for at få flere indtægter til statskassen og ikke fordi det skulle have en

dansk folkepartis ordfører var inde på og jeg glæder mig til at på det spørgsmål som fru pia adelsteen stillede her fra talerstolen

godt formål vi vil gerne have

meget vigtig sag derfor holdt jeg også en lidt usædvanlig tale

en række småforbehold over for de ting man gjorde

for nu at sige det pænt altså er det særlig vigtigt at gå ind i diskussioner

usikker is personligt har jeg den holdning til færden på usikker is at det burde

til gengæld må man få en regning for redningsaktionen hvis man ryger

udgiften ville i hvert fald også være større for den der

jeg tror også at forældre og unge mennesker med lave indkomster og så videre

påpasselige end i dag så vi synes overordnet set egentlig

særlig godt så

måske mest alvorlige ting som også fru line barfod var inde på jeg tror

her med gadejuristens

være opmærksomme på hvordan man bruger zoneforbuddet

særlig socialt belastede forhold

er hensigten med at man kan bruge sådan et zoneforbud

af lovforslaget

kan færdes trygt og sikkert i det offentlige rum den indeholder forbud mod gadeuorden mod voldelig optræden og slagsmål og det er også forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse det er jo ikke de store forbrydelser den omhandler men den omhandler de adfærdsmønstre som sikrer

orden i det offentlige liv og som sikrer at vi ikke bliver generet når vi går på gader og stræder lovforslaget skærper i almindelighed bødestraffen for

ordensbekendtgørelsen så den mindste bøde bliver på tusind kroner i dag udmåles de fleste bøder til beløb i størrelsesordenen fire hundrede til

sker der derudover det at bødestraffen skærpes for en række overtrædelser af ordensbekendtgørelsen til større beløb end tusind kroner for eksempel skærpes straffen for voldelig optræden eller slagsmål fra i dag enten otte hundrede eller en fem hundrede kroner til fremover tre tusind

vil sanktionerne for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen opleves som reelle og følelige endvidere vil sanktionerne afspejle overtrædelsens karakter og alvor og derudover vil bøder i den størrelsesorden i højere grad have

virkning skærpelsen af straffene vil altså medvirke til at sikre

at almindelige mennesker som i højere grad kan færdes trygt og sikkert i det offentlige rum strafskærpelsen foreslås gennemført ved at ændre den bemyndigelsesbestemmelse i lov om politiets virksomhed som ordensbekendtgørelsen er udstedt i medfør af

herved skærpes straffen for overtrædelse af forbud i den lov mod forstyrrelse af blandt andet den offentlige orden på restauranter herved bliver strafniveauet det samme som for overtrædelse af et lignende forbud i ordensbekendtgørelsen

også lidt lystige bemærkninger om det at slås med sne som der har været rigelig lejlighed til

børns uskyldige leg med sne som

kroner jeg har også selv

det kan man såmænd udmærket fortsætte med

til fare for andre eller til alvorlig ulempe for andre at vi

eventuelt være børn som ikke bare kaster

men kaster med knaldhårde snebolde

cyklister eller bilister eller lignende altså

spørgsmål til nogle af bestemmelserne i ordensbekendtgørelsen

besvare under udvalgsbehandlingen så jeg ser frem til

nu på banen igen ønsket er fortsat at regeringen skal fremsætte et lovforslag som vil forpligte

simple nøgletal om omkostningerne ved en pensionsordning samt at selskaberne skal være enige om en beregningsmetode

i pensionsordningerne idet pension er et kompliceret område

således enig i at forbrugerne skal have adgang til information om hvilke omkostninger de betaler for deres pensionsordninger det er dog fortsat regeringens opfattelse at vi skal give pensionsselskaberne mulighed for selv at finde ud af at gøre markedet mere åbent og gennemsigtigt inden vi hiver værktøjskassen frem og begynder at lovgive som bekendt har pensionsselskaberne også de senere år arbejdet på at give kunderne adgang til flere oplysninger om netop omkostninger

har vi siden to tusind og otte haft en bred politisk aftale om at branchen havde til udgangen af

et af initiativerne var åbenhed om omkostningerne dette er accepteret af forsikring pension som siden to tusind og otte har fulgt en implementeringsplan i flere faser både min forgænger og jeg har fulgt med i denne plan og vi har været i løbende dialog med forsikring pension om status på omkostningsinitiativerne

også tilfredsstillende at forsikring pension har meddelt mig at planen er fuldført idet stort set alle selskaber er kommet i mål herunder samtlige store selskaber svarende til fem og halvfems procent af markedet for så vidt angår forslagsstillernes ønske om at branchen skal have en beregningsmetode

fortælle at også her har branchen selv taget teten på forsikring pensions årsmøde den sjette maj to tusind og ti lancerede branchen nemlig endnu en plan forbrugerplan

formålet med denne plan er at styrke forbrugernes mulighed for at sammenligne produkter og selskaber det skal blandt andet ske ved at kunderne skal oplyses

det vigtigt at branchen hurtigt kommer på plads med disse to let sammenlignelige nøgletal desuden mener jeg at det er afgørende for at det

at alle selskaber støtter op omkring de standarder branchen bliver enig om

er den samme måde selskaberne beregner tallene på så mister forbrugerne et væsentligt redskab i beslutningen om valg af forsikrings og pensionsselskab jeg kan oplyse at forsikring pension har meddelt mig at alle selskaber

at det yderligere er forsikring pensions forventning at selskabernes eksterne revisorer vil få til opgave at kontrollere selskabernes regnemetode så det sikres at alle følger standarderne ifølge branchens egen tidsplan skal

juli elleve kun et halvt år fra nu som det ser ud nu har forsikring pension levet op til den tidsplan som der var bred politisk enighed om for så vidt de simple nøgletal derfor forventer jeg at branchen også kommer i mål

som et ekstra lod i skålen

at kommercielle selskaber skal udvikle en omkostningsmåler formålet med en omkostningsmåler er at give potentielle kunder et redskab som let vil kunne beregne de samlede omkostninger forbundet med den enkelte ordning forbrugeren får dermed bedre mulighed for at kunne sammenligne beregninger på tværs af selskaberne beslutningsforslaget er blevet overhalet af branchens egen forbrugerplan

det uhensigtsmæssigt at gribe ind med lovgivning på det her tidspunkt hvor branchen jo er i mål i forhold til de simple nøgletal

givet tilsagn om at offentliggøre både åop

mod forventning ikke kommer i mål er situationen en anden med disse bemærkninger finder regeringen

at regeringen ville komme med et lovforslag hvis branchen ikke selv kom i

to vidt forskellige ting hvis vi tager forsikring pension blev der indgået en bred politisk aftale i to tusind og otte også med deltagelse af sf

hvoraf et af initiativerne var åbenhed i omkostningerne

og otte fulgt en implementeringsplan i flere faser for de her simple nøgletal og det er jo lykkedes at gennemføre den implementeringsplan i størst mulig udstrækning så er der nogle småting som ikke er lykkedes endnu det ser ud til det siger fp selv

godt positivt tilkendegive over for spørgeren

man kunne indføre de samme kriterier

erhvervsminister løftede hammeren og nu er vi i to tusind og elleve hvordan ser det så ud

der er gået ud undersøgt markedet for at finde ud af

var alligevel hovedparten af dem

så der

en fair konkurrence må være at forbrugerne kan se prisen og

og det er jo derfor vi med interesse har noteret os at

så man får styrket forbrugernes

der er flere elementer vedrørende omkostninger

af mange forskellige principielle grunde og det kan være

fordi jeg er borgerlig synes jeg ikke man skal lovgive på områder hvor

frivilligt indgår aftaler mindst mulig lovgivning

tilkendegivet at man bliver færdig med det her senest den første juli to tusind og elleve

skal gribe ind politisk men det er altså en uskik at man laver

på et område hvor branchen selv er i gang med at

det betyder faktisk at vi i danmark har et fornuftigt og afbalanceret pensionssystem

med om at en tredjedel af pensionen skal komme fra en

så at danskerne selv lægger til side til alderdommen er en rigtig god idé der findes mange forskellige produkter og selskaber der sælger

det er vigtigt at der er klarhed over hvilke omkostninger og vilkår der gælder for de enkelte produkter så i venstre deler vi naturligvis ønsket om at der skal være åbenhed og gennemsigtighed på pensionsmarkedet klarhed over afkast og omkostninger har stor betydning for

en pensionsopsparing man kan forvente at have når man går på pension for det er sådan at i en pensionsopsparing der jo normalt strækker sig over mange år vil selv umiddelbart små forskelle i afkast og omkostninger over en lang årrække kunne få store konsekvenser i forhold til hvor meget ens opsparing er vokset til når man når pensionsalderen som økonomi og erhvervsministeren

om at vi ønsker denne gennemsigtighed

taget en lang række initiativer for at sikre den åbenhed og gennemsigtighed og mulighed for sammenligning

er det sådan at når vi kommer til juli

med og så har vi det billede som vi ønsker

når der ligger en brancheaftale

skal gives de samme oplysninger som beslutningsforslaget her lægger op til skulle komme

støtte beslutningsforslaget vi forventer selvfølgelig at branchen lever op til

åbenhed og gennemsigtighed som har været diskuteret siden to tusind og otte vi forventer naturligvis

indfriet men skulle der mod forventning

foreligger der naturligvis en ny situation og så vil vi

der så måtte være brug for noget men det er altså vores klare forventning at vi har en aftale

så vi forventer naturligvis at de ønsker som vi

så alle har et klart billede

beslutninger på det mest oplyste grundlag det kan vi selvfølgelig bakke varmt op om men som jeg sagde

også stadig aktuelt selv om branchen er på vej med en udmøntning af den frivillige aftale som den indgik med den tidligere erhvervsminister ønsket om åbenhed og gennemsigtighed i pensionssektoren deler vi fra socialdemokratisk side til fulde alene det forhold at danskerne i høj grad har været ansvarlige og har taget budskabet om nødvendigheden af at spare op til alderdommen

indebære at samfundet bakker op om denne opsparing ved at sikre åbenhed gennemsigtighed så borgerne kan se hvad der spares op og på hvilke vilkår det signal vil vi gerne

et mål i sig selv men det er væsentligt at det også er muligt for borgerne at sammenligne de enkelte valgmuligheder når man er på vej ind i en pensionsordning vi har desværre talrige eksempler på at manglende sammenlignelighed nærmest er et salgsparameter over for borgerne lad mig bare nævne mobiltelefonibranchen

at sammenligne noget som helst sådanne tilstande ønsker vi ikke når det gælder et så vitalt område for den enkelte som at spare op til sin alderdom igennem en fornuftig pensionsordning her

det er ikke afsætning og udbydere for os må ministeren gerne tage afsæt i de bestræbelser som vi anerkender at branchen har udfoldet for at få et sæt ordentlige spilleregler på pensionsområdet og der hvor det kniber med de tre nøglebegreber åbenhed gennemsigtighed og sammenlignelighed ja der må ministeren jo lægge intentionerne fra beslutningsforslaget ind hvis der skulle vise sig at være et flertal her i dag hvad jeg håber

hvis vi spørger kunderne og det gør

synspunkter vedrørende beslutningsforslaget på ordførerens vegne det er rigtig sympatisk og nødvendigt at få større åbenhed i pensionssektoren vi radikale går altid ind for at forbrugeren kan vælge produkter på baggrund af kvalificerede oplysninger hvis der er uklarheder i måden at oplyse på

hilser vi forslaget velkommen med

indførelse af oplysningspligt om simple nøgletal for prisen på at spare op til pension at nøgletallene

at alle skal følge samme beregningsmetode hvilket skal fremme fair konkurrence på området

at prisen skal oplyses når pensionen tegnes hvis de fire elementer indføres skabes der reelle valgmuligheder og en bedre konkurrencesituation hvor forbrugerne kan danne sig et overblik over tilbuddenes indhold det vil skabe større gennemsigtighed på området med sund konkurrence til følge vi støtter et hundrede procent op om

baseret på pris og kvalitet det er ikke muligt i dag

er private selskaber der er arbejdsmarkedspensioner nogle forbrugere er frit stillede og

og hovedparten af forbrugerne er tvunget ind i en ordning ud fra faggruppe eller baseret på virksomhedens faste pensionsaftale

være muligt for vedkommende at kunne kigge sin pensionsaftale efter i sømmene

ja ifølge en undersøgelse som dagbladet børsen gennemførte den nittende juli to tusind og ti

opsparer opleve en forskel på lidt over nihundredetusind kroner i opsparet pension ved et reelt valg

pensionsomkostningerne som vi har beskrevet i

ja det er rigtigt

i adskillige år i to tusind

og de er næsten ved målstregen

fungeret siden to tusind og seks

om åbenhed i sektoren og

løbet fra muligheden for frivillighed

burde forbrugerrådets nye markedsagentundersøgelse af pensionsomkostninger

fem overhovedet ikke

selv efter telefonisk henvendelse til pensionsselskaberne

det modsatte der er herskende og det må høre

tyve stykke to i

pensionsopsparerne ikke kan gennemskue markedet

en rigtig god idé på nogle punkter

aftale og branchen overholder den det gør vi faktisk på andre områder blandt andet på

det bidrager til at sikre de danske virksomheder gode vækstvilkår derfor satte vi i to tusind og et en meget ambitiøs målsætning

have lettet byrderne for dansk erhvervsliv med mellem syv og otte milliard kroner det arbejde skal vi selvfølgelig fortsætte med vi støtter derfor intentionen

jo også vigtigt at virksomhederne oplever at reguleringen bliver bedre i takt med at

falder det sikres ikke alene med arbejdet

metoden er nødvendig fordi man kan konstatere og sætte fokus på de byrder der koster allermest og som derfor er vigtige at reducere i forhold til virksomhedernes konkurrenceevne til gengæld kan man jo konstatere at det ikke altid fanger det som fylder mest i virksomhedernes krisebevidsthed

derfor enig med forslagsstilleren i at der er behov for at supplere indsatsen for at minimere virksomhedernes administrative

derfor skrev regeringen også i

og tyve at vi både skal minimere virksomhedernes

og gøre en særlig indsats over for de krav virksomhederne oplever som irriterende

besværlige

et område som skal prioriteres der findes vel ikke nogen anden regering i danmarkshistorien som har gjort mere på det her område

dansk folkeparti er meget ihærdige støtter bag den indsats og derfor er vi også meget fokuseret på at de mindre danske virksomheder i hverdagen oplever at det bliver nemmere at drive virksomhed imidlertid rummer de konkrete elementer i den nuværende

udformning af beslutningsforslaget en række udfordringer erfaringerne viser nemlig at der er problemer med at lade indsatsen blive styret af årlige overordnede målinger af virksomhedernes

det har også været forsøgt i udlandet

at udfaldet let bliver påvirket af udefrakommende faktorer som for eksempel den generelle økonomiske situation

resultaterne varierer meget

i mange tilfælde ikke kan forklares via ændringer i

og regler det bliver bekræftet at de målinger som flere af erhvervsorganisationerne og nogle af dagbladene

to tusind og ti at fire procent af virksomhederne oplevede et fald i byrderne mens en anden måling dagen før

tre og fyrre procent oplevede et fald i byrderne fra én dag til en anden gik det fra fire procent til tre og fyrre procent

også vanskeligt at opgøre hvordan man reelt set skal måle om oplevelsen er blevet forbedret det kan den være i en måling men ikke i den næste på trods af at der måske ikke er sket ændringer i reglerne

hvor der præcis skal sættes ind for at ændre virksomhedernes oplevelse af de administrative byrder

bedst kan tilrettelægges så den giver et reelt billede af hvor skoen trykker og samtidig reelt måler virksomhedernes oplevelse af de

byrder og ikke afspejler alle mulige andre ting som ikke vedrører regulering på den baggrund mener jeg også er behov for en grundig drøftelse inden vi opstiller mål for lettelsen af

vi har så at sige behov for mere klart at vide hvad og hvordan vi skal måle før vi sætter et mål

vores ideologiske hjerte at det er nyttigt

blive ved med at gøre en vedvarende koncentreret indsats på området derfor har regeringen opsat som mål at vi skal være blandt de lande i eu hvor der er færrest byrder for virksomhederne

afslutningsvis vil jeg gerne slå fast at regeringen har den opfattelse at vi skal forbedre virksomhedernes oplevelse af regulering det kræver først og fremmest et tæt samarbejde med særligt de mindre virksomheder de mærker kravene i hverdagen

skal sætte ind hvis de skal opleve at det bliver nemmere allerede i dag involveres virksomhederne meget direkte i arbejdet gennem byrdejægerprojekterne erfaringerne herfra er netop at det hjælper til at sætte ind hvor det er vigtigst for virksomhederne i beslutningsforslaget foreslås det at der oprettes testpaneler

sådanne tiltag vil

er afgørende når det er deres oplevelser der skal forbedres jeg synes derfor at der er god grund til at arbejde videre med de tanker og for eksempel etablere en brugergruppe eller et testpanel med mindre virksomheder og organisationer der kan dirigere og vurdere arbejdet

således helt enig i sigtet med beslutningsforslaget og vil gå konstruktivt ind i drøftelserne af forslaget det er dog vigtigt at vi får konkretiseret de forskellige elementer i forslaget

det danske velfærdssamfund for uden vækst i det private erhvervsliv

er der ikke råd til at finansiere verdens største offentlige sektor derfor skal rammevilkårene for dansk erhvervsliv være i top det er helt centralt for venstre

her i dag hvor vi jo også kan glæde os over at der er faldet en aftale på plads der er med til at sikre mere risikovillig kapital til danske virksomheder det er også med til at sikre bedre rammevilkår og bedre vækstbetingelser

forudsætningen for at vi får væksten op i gear men et andet helt centralt område er den evige kamp for at nedbringe de administrative byrder siden to tusind og et har det været regeringens mål at nedbringe de administrative byrder med fem og tyve

vi skal vist ud i den sidste decimal for

konstatere at der mangler lige det allersidste nøk men

vil blive nået og der vil fortsat komme tiltag som sikrer at det selvfølgelig sker mange ting er blevet betydelig lettere siden to tusind og et gennem øget anvendelse af it og genbrug af indberetninger og eindkomst

på skatteområdet er måske en af de største succeser men der er selvfølgelig fortsat

jeg tror at vi er mange der beskæftiger os med erhvervspolitik der ofte hører fra virksomhederne at der er ting der kan gøres

jeg tror at indberetninger til danmarks statistik nok er det jeg oftest støder på som værende et irritationsmoment i dagligdagen det skal vi selvfølgelig også kigge på så de intentioner

vi er fælles om i regeringens arbejdsprogram fra sidste år

også et fortsat fokus på at nedbringe de administrative byrder for dansk erhvervsliv for det er selvfølgelig helt afgørende vigtigt at virksomhederne bruger tid på det centrale nemlig at drive erhvervsvirksomhed

papirarbejde bøvl og administration det har været en succes at have et kvantitativt mål for at nedbringe de administrative byrder og det synes vi i venstre også skal være en fremadrettet tilgang i kampen mod de administrative

beslutningsforslaget fra dansk folkeparti som ønsker

kampen mod de administrative byrder det er som sagt i fuld forlængelse af venstre og regeringens politik regeringen har siden to tusind og otte indført en model med de såkaldte byrdejægere som målrettet kan tage fat på de problemer som virksomhederne oplever som særligt besværlige eller bøvlede en målrettet indsats så vi kan få ryddet op som økonomi og erhvervsministeren redegjorde for kan det dog være vanskeligt at identificere de helt konkrete udfordringer i forhold til administrative byrder ved at lave generelle målinger

samtidig men vi vil i venstre meget gerne kigge nærmere på de problemstillinger problemstillinger under udvalgsarbejdet således at vi kan finde en model en fremgangsmåde som sikrer at vi kan bruge virksomhedernes oplevelser af de administrative byrder til en målrettet indsats der hvor problemerne reelt

derfor er forslaget om at oprette testpaneler interessant og det vil vi i venstre meget gerne arbejde videre med vi går derfor konstruktivt ind i udvalgsarbejdet så vi forhåbentlig i fællesskab kan sikre at indsatsen mod de

også på en måde så vi sikrer helt konkrete forbedringer for dansk erhvervsliv til glæde for erhvervslivet men så sandelig jo også til glæde for alle i det danske samfund da vækst i det private erhvervsliv er

unødigt bøvl intentionerne bag beslutningsforslaget kan vi støtte

at at det ikke er nogen enkel sag at fjerne bøvl og byrder lovgiverne er

garanter for at borgerne have tillid til at tingene går rigtigt og retfærdigt til desværre har vi jo set eksempler på noget der kan tages som udtryk for at man har set

for lemfældigt på de krav der er blevet stillet til erhvervslivet jeg skal blot nævne det meget triste kapitel om banksektoren der stort set fik lov til at passe sig selv i en lang periode

haft et stort behov for at sikre os indsigt i de reelle tal omkring banksektoren et egentligt tilsagn om at samfundet slet ikke skal forstyrre erhvervslivet med samspil og initiativer der skaber bedre rammer for samfundets samlede virke bliver nok svært at give men det er helt afgørende at de krav og de byrder samfundet pålægger

for begge parter derfor vil vi godt bakke op om det forslag vi behandler i dag tanken er smuk men vi ved at det er en vanskelig opgave at løse så alle parter synes samspillet er relevant og vedkommende og ikke blot opleves som bøvl så der er flere hensyn at tage men vi støtter forslaget

synes at byrder af praktisk art fylder alt for meget forsikringsselskabet codan har i samarbejde med væksthus hovedstadsregionen lavet en undersøgelse der viser at det

erhvervsdrivende der synes at det er en belastning det positive i undersøgelsen er at en række unge selvstændige faktisk ikke synes at de mere bureaukratiske omstændigheder ved at drive selvstændig virksomhed er det store problem ligesom den også viser en kønsmæssig forskel nemlig at kvinder

der kan begrænse papirnusseri og bureaukratiske benspænd

gået i gang med at rydde op i junglen af regler som helt urimeligt rammer

både de arbejdsløse i a kasser

a kassereglerne fylder for eksempel to tusind fire hundrede sider og mange regler omfatter også virksomhederne

når vi diskuterer vilkårene for at drive egen virksomhed i danmark så sent som i går havde sfs ordfører

vilkårene for at ansætte arbejdsløse i praktik her syntes at

firmaers ressourcer når det kom

konkurrencen er også at vi har en god velfungerende offentlig sektor en god infrastruktur og gode uddannelser

for eksempel ved at udarbejde en seniorpolitik

lys på den ensidige brug af den såkaldte amvab metode til at måle virksomhedernes administrative

som vi har diskuteret i forbindelse med flere lovforslag

meget instrumentelle tilgang den har eksempelvis blev det jo betragtet som en stor lettelse af virksomhedernes administrative byrder da man lettede revisionspligten men da de fleste

at det i praksis ikke

at fokusere på de oplevede byrder det måles jo i dag

flere steder af meningsmålingsinstitutter for diverse dagblade

derfor er vores indstilling at det vil være klogt

både har amvab metoden til at måle på den her mere instrumentelle måde

supplerer med en mere kvalitativ måling

hvor virksomhederne synes at der ikke er unødigt

opleves som værende bøvlede fordi man måske ikke helt har blik for hvad sigtet

ændrer sig altså om der bliver en oplevelse af at der bliver flere og flere af den type byrder omvendt kan man sige at vi også har behov for at kunne vurdere lovforslag præventivt at

kunne vurdere om et lovforslag vil påføre nye administrative byrder det er klart at

et oplevelsesbarometer før man har indført en lovgivning og derfor kan det jo være helt fornuftigt også at have det andet redskab til at

fremadrettet om noget man agter at indføre vil være forbundet med meget store

byrder for erhvervslivet derfor

reducere med ti procent inden to tusind og femten i forhold til det nuværende niveau

det vil være et godt og fornuftigt supplement og et godt redskab i det erhvervspolitiske

at have ved siden af den almindelige amvab metode som vi altså foreslår bibeholdes